på og det har vi drøftet med vores parlamentariske grundlag i drøftelser om inddragelse medejerskab og ordentlighed når det gælder hvad vi samarbejder om så er mit fokus til gengæld uændret danmark står over for meget store udfordringer hvor det gør en afgørende forskel at landet har en liberal regering vi skal genskabe væksten vi skal genskabe udviklingen i hele danmark vi skal udvikle og forbedre vores velfærd i en situation hvor den offentlige økonomi er presset vi har behov for at flytte i tusindvis af danskere fra passiv forsørgelse ind i arbejdsfællesskabet for at sikre at vores samfund hænger sammen økonomisk og vi står ikke mindst midt i en

kæmpemæssig migrations og flygtningekrise som sætter hele europa og dermed også danmark under et hidtil uset pres en krise som de europæiske ledere mødes om igen på mandag ved et topmøde med tyrkiet i bruxelles regeringen har afleveret et beslutningsoplæg

og integrationsministeren har

partier til en drøftelse af beslutningsoplægget det viser jo i al sin korthed at flygtningelandsbyer bliver en dyrere løsning for samfundet end den vi har i dag samtidig er der en betydelig risiko for at flygtningelandsbyer vil resultere i parallelsamfund og derfor er regeringens udgangspunkt klart vi støtter ikke

om flygtningelandsbyer vi har to mål

og vi vil bekæmpe parallelsamfund vi vil forbedre integrationen det er udfordringer som er store og som hverken regeringen kommunerne eller andre kan løse på egen hånd

og det er det vi arbejder på i henholdsvis trepartsforhandlinger med arbejdsmarkedets parter og drøftelser med kommunerne for jeg er fortsat overbevist om at nøglen til bedre integration ud over at søge at begrænse antallet der kommer til danmark først og fremmest består i at få folk hurtigere ud på en arbejdsplads

det er gennem et arbejde man i sidste ende forsørger sig selv det er ved at omgås kollegaer man lærer sproget

også her snakken går om traditioner om børneopdragelse om forældremøder det er på arbejdspladsen man lærer hvordan vi nu engang gør tingene i danmark

delaftale som regeringen og arbejdsmarkedets parter indgik i fredags uden tror jeg man må sige den helt store mediebevågenhed en delaftale om et større beskæftigelsesfokus i integrationsindsatsen for det første skal delaftalen bidrage til at den første tid en flygtning er i danmark kan bruges mere aktivt for eksempel ved at der bliver lagt tydeligere vægt på jobmuligheder når man bestemmer hvor den enkelte flygtning skal bo for det andet skal integrationsindsatsen tage afsæt i at flygtninge kan og skal arbejde når de kommer til danmark man skal ikke kunne tale dansk for at arbejde tværtimod lærer man dansk når man arbejder for det tredje skal danskundervisningen gøres mere arbejdsmarkedsrettet og større virksomheder som ansætter flygtninge og familiesammenførte vil få mulighed for selv at tilrettelægge danskundervisningen

for det fjerde skal kommunerne være bedre til at hjælpe de virksomheder der ønsker at ansætte flygtninge som måske bor i en anden kommune så det er fire konkrete resultater af den første delaftale som nu er platformen for videre drøftelser med arbejdsmarkedets parter vi har taget de første skridt og nu kan det resultat også føres over i drøftelserne med

tinget på lige fod ingen højere ingen lavere end andre politik handler om indflydelse kort og godt det handler om at skabe politiske resultater og vi ved alle at politiske resultater skabes både ved en debat her i folketingssalen men i mindst lige så høj grad

ved forhandlingsbordet at sidde med ved forhandlingsbordet er hele forudsætningen for at vi kan gøre vores arbejde

vi kan sikre nogle seriøse resultater det er et vigtigt

undrer det også at der ikke er en tradition for at grønlandske folketingsmedlemmer deltager i finanslovsforhandlinger satspuljeforhandlinger eller forligsforhandlinger vores primære rolle er at varetage grønlandske interesser i rigsfællesskabet

de to og tredive områder som danmark stadig væk varetager på vegne af grønland herunder forsvarsområdet udenrigspolitikken og justitsområdet så man kan sige at vores udgangspunkt er anderledes men vores position er den samme vi er folketingsmedlemmer på lige fod hvis vi

udgangspunkt i det positive

det derfor glædeligt glædeligt at finansministeren her fra talerstolen i december sidste år lovede de nordatlantiske medlemmer

bliver indbudt til finanslovsforhandlinger vi har til gode at få bekræftet at vi

på lige fod med danske kollegaer kan deltage i forligsforhandlinger og derfor vil jeg gerne høre om statsministeren kan bekræfte at alle folketingsmedlemmer er medlemmer af tinget på lige fod

tror jeg i nogen grad også beroet på traditionen der er nordatlantiske medlemmer der over tid har valgt at associere sig med bestemte partier og indgå i bestemte

den vej der har fra tid til anden været nordatlantiske medlemmer der har trukket deres egne linjer og

engagere os i detaljen i anliggender som er

en parathed til at have et engagement ud over det

hvor den nuværende styreform bliver kritiseret

lukkede møder bag lukkede døre mellem ordførere og ministre

deles noget viden som ikke er til rådighed for de folketingsmedlemmer som ikke er en del af de her forligsforhandlinger

danmark på vegne af grønland det er ikke et område som som grønland selv varetager så vi er afhængige af at grønland bliver hørt og jeg mener

det er oplagt at de nordatlantiske mandater inviteres med

del af rigsfællesskabet der hedder danmark

i hvert fald selv iagttaget over tid at en række nordatlantiske medlemmer har haft den attitude i

til det at det har man ikke som sådan villet engagere sig direkte i det er vel en slags spejlbillede

om end man formelt kan gøre det på at man på de områder som er til diskussion her selv har hjemtaget dem for så vidt angår grønland ogeller færøerne jeg kan kun gentage hvad jeg sagde lige før at

jeg tager det positivt

et engagement her i folketinget

det noterer regeringen sig

vores videre arbejde så vi har gode substantielle drøftelser også med de nordatlantiske medlemmer der hvor der er

men jeg vil gerne give det tilsagn at

om graden af involvering og engagement

med en vetoret og det tror jeg vil være uhensigtsmæssigt men vi vil bestemt være lydhøre over for de ønsker der

at engagere sig i folketingets politiske arbejde herunder altså også i drøftelser

færøske folk vores politiske system forvaltningen og samfundet som helhed har påtaget sig og det kræver nogle solide strukturer i vores samfundsmæssige fundament det er derfor både naturligt og nødvendigt at vi får vedtaget en forfatning som kan definere nogle stabile rammer omkring vores samfundsstrukturer og medvirke til at sikre det færøske folk grundlæggende rettigheder forfatningsarbejdet

således om at skabe en større sammenhængskraft i det færøske samfund

og demokratiske fundament som vores samfund hviler på

har været igennem en lang demokratisk proces og vi ser frem til at få processen afsluttet ved en folkeafstemning i to tusind og sytten den generelle holdning på

at dette er en sag som vi skal diskutere hjemme på færøerne og som det færøske folk skal beslutte uden nogen indblanding fra

nysgerrighed kunne jeg godt tænke mig et svar på

modsætter sig at man i en færøsk forfatning definerer det færøske folks selvbestemmelsesret når den danske stat i en meddelelse til fn i to tusind og fem

konstruktivt i drøftelser der kan fremme at man gør forfatningsarbejdet færdigt på færøerne og den

regeringen har som den tidligere regering havde og som den regering jeg selv ledte før den tidligere regering

sige i overensstemmelse med den grundlov der gælder for rigsfællesskabet altså gælder for

vil endnu en gang understrege at jeg synes det fornuftige vil være at man i det arbejde på færøerne som jeg har fuldstændig respekt for konsulterer den danske regering for at undgå en situation hvor man står med

slutprodukt som ikke er i overensstemmelse med

jeg har fuldstændig respekt for det færøske folks selvbestemmelsesret også så langt at hvis man på færøerne beslutter på et tidspunkt at

jo en beslutning man må træffe men jeg appellerer

set bare til at at der er åbenhed og transparens i den her diskussion og den synes jeg man opnår bedst hvis man i det arbejde der er i gang i det færøske lagting konsulterer den danske

men samtidig har man

meget stærke meninger om at den udenrigspolitiske lov for eksempel

for selvbestemmelsesretten i

har jeg lyst til at spørge mener man i regeringen at vi er nået

vi nået til grænsen

det uigenkaldelige selvstyre kan udvikle sig til for så er der kun ét alternativ tilbage

er ligesom spørgeren bundet af

nævnt eksempler også danske eksempler hvor der har været et flertal i det danske folketing der egentlig gerne ville noget mere det gælder for eksempel

har været begrænset i den politiske vilje vi

hvis man på færøerne ønsker at være en del af rigsfællesskabet og det er i hvert fald det jeg står tilbage med af indtryk indtil der bliver skabt et andet så er færøerne ligesom det danske folketing

men jeg har et alternativt forslag som jeg tror mange vil sætte stor pris på og det er en årlig statsfinansieret venskabskamp i fodbold mellem danmark og færøerne skiftevis i idrætsparken og på

er til at forstå det kan blive intenst i kampens hede men forpligter vi os

og så kaster vi os ud i diskussionerne når omstændighederne presser os til det men så sker det mange gange uforberedt og i en oppisket stemning i dagene op til folketingsvalget i juni

ud til at kunne afgøre hvem der fik magten i danmark det skete ikke

et af de blå partier havde fået bare en

var der sket det at blå blok havde vundet klart i danmark ni og firs mod seks og firs men alligevel ville helle thorning schmidt være fortsat som statsminister

folketinget lovgiver ikke direkte på færøerne og vores vælgere betaler ikke skat i danmark det er jo en helt grundlæggende betingelse i demokratiet at skatteydere og vælgere er de samme personer derfor ville det helt sikkert

ville være sket i en oppisket og og uforberedt

haft det godt med at fratage et dansk flertal en valgsejr det må

at spørge statsministeren nu hvor vi ikke står i i situationen om det for ham ville føles rigtigt eller ville føles forkert hvis han den attende juni sidste år

statsministeriet alligevel fordi fire røde

et flertal af en sådan robusthed at det rakte til

det rammer jo den diskussion fra før jeg deltager gerne i

også uden for spørgetimen om hvordan man laver det bedste og mest tillidsfulde samarbejde mellem alle folketingsmedlemmer også dem

valgt i den position at en del af den indflydelse

har her slet ikke bliver sat igennem

at hvis man går ind og deltager i hvordan vi designer den danske folkeskole

interessant men jo ikke for færøske skolebørn

ligesom jeg må gøre mig mine overvejelser om det

jeg ville da ikke gøre nogen ophævelser hvis situationen havde været den der hvad den så ikke var

mene noget om regeringsdannelsen fordi jeg respekterer at vælgerne i danmark har sammensat folketinget på en sådan måde at der var basis for et regeringsskifte

det konservative folkeparti af politiske

af taktiske eller strategiske hensyn havde undladt at stemme så ville vi have

mandater ville bestemme om ministeren skulle blive siddende eller skulle gå af men ministeren har intet mandat på færøerne ingen mulighed for at lovgive på færøerne overhovedet

politikken på færøerne jeg ville personligt på den baggrund ikke have stemt for et mistillidsvotum

jeg kan fælde eller eller give liv til ministre som ikke har nogen indflydelse der

det er i orden at vi i den situation

alene bundet af sin overbevisning det er jo det der gør at folk fra tid til anden kan afgive stemmer

det er vel også det der gør at det ville være politisk legitimt hvis man i en given situation

selv om ens stemme kunne være udslagsgivende

det enkelte folketingsmedlems afgørelse men bundlinjen er at folketinget består af en hundrede og ni og halvfjerds

medlemmer af westminster muligheden for at stemme i rent engelske sager og kun holde sig til de

fem står der jo at der der

gives særlige regler om færøske og grønlandske folketingsmandaters ikrafttræden og ophør

nogen idé om hvorfor denne bestemmelse står i grundloven

kan komme i tanker om nogen situation hvor bestemmelsen kunne eller burde blive taget

gøre brug af den hvorved man jo et eller andet sted også påvirker udfaldet

må det være et anliggende for hvert enkelt folketingsmedlem hvis det er sådan at der på et tidspunkt i hele den her diskussion om for eksempel færøernes relation til danmark opstår

indrette os anderledes

derfor skal min opfordring i den her sag som i andre sager i den her relation færøerne danmark være at man på færøerne gør sig sine positioner klare og når man har klare positioner

en noget besynderlig proces at være vidne til ligesom jeg vel godt kan tillade mig at sige at statsministerens håndtering af situationen

for sig selv det har været specielt at være vidne til og

i mine øjne stået i vejen for for vigtige politiske udfordringer som vi har ansvaret for at løse her i folketinget både i forhold til landbrugspakken og miljøet men også en række andre politiske emner er kommet i klemme

tilbage til jeg vil først gerne lige dvæle ved

og fødevareerhverv spiller en en rigtig rigtig vigtig rolle

fokus på at forbedre vilkårene i vores tid som regering men der skal selvsagt være en balance derfor var det jo som udgangspunkt ærgerligt at regeringen ikke lykkedes med at lave en bred politisk aftale om landbrugspolitikken

netop den balance en balance mellem

kombinere vores stærke danske traditioner for miljøbeskyttelse

med et et fortsat fokus på vækst og arbejdspladser en bred aftale tror jeg også kunne have givet de langsigtede rammer for dansk landbrug også til gavn for miljøet jeg må forstå det sådan at

også statsministeren mener at der nu er

en miljøregning der skal betales det var i hvert fald hvad statsministeren skrev på sit

nok foretrukne medie nemlig facebook i sidste uge at forhandlingerne om en såkaldt tillægsaftale skulle sikre at vi på en og samme tid kan give fødevareklyngen bedre konkurrencevilkår med respekt

man kan øge råvaregrundlaget gennemfører et paradigmeskift i den måde vi miljøregulerer på og uomtvisteligt på den lange bane samlet set er mere skånsom over for miljøet det er situationen og den pakke står ved magt betyder det så at den her regering overhovedet ikke skal lave andet der har med landbrug

det indgår allerede i regeringens planlægning at vi her senere på foråret lægger en naturpakke frem til drøftelse ligesom det jo fremgår meget klart af det der er vedtaget i folketinget at der nu er et konkret implementeringsarbejde

den her fødevarepakke derfor vil det jo være sådan at når den nye miljø og fødevareminister nu lige har haft en mulighed for at orientere sig i sit ressort så vil han jo være i fortsatte drøftelser med de

politiske partier der har en interesse i at være det og det naturlige afsæt her

den blå debat i den seneste uge at der var behov for en tillægspakke og at den

den balance i landbrugspakken som der er behov for og det har så været tydeligt

også tidligere end den blå diskussion men betyder det at

trække sig fordi statsministeren ikke træffer den eneste beslutning statsministeren bør træffe i den situation så vil der ikke komme en tillægspakke til til landbrugspakken

det er da i så fald helt ny viden ikke alene for folketinget

landbrugspakken på plads skulle vi varme op til

sagens natur vil være lydhør over for de ønsker der er fra de partier der sammen med regeringen har båret ansvaret for at bære den her pakke igennem men hvis der bliver spurgt ind til

er sådan at regeringen mener at vi efterlades med det fru mette frederiksen kaldte en miljøregning som vi altså sådan objektivt set har et behov for at samle op

sådan set at være sådan at hvis folketinget ikke har tillid til en minister

fortsætter vedkommende ikke med at være minister det er

parlamentariske redskaber som statsministeren vel sådan set har valgt at gøre til et forhandlingselement på lige fod

udledning af kvælstof i den danske natur det er

når folketinget ikke har tillid til en minister

gøre med spørgsmålet om kvælstof

at der ikke kommer en tillægspakke og at det

har været et klart konservativt krav nemlig at forbedre balancen på landbrugsområdet dermed ikke imødekommes fra regeringens side det fører mig

videre til til næste spørgsmål for

som følge af den blå diskussion er spørgsmålet om kontanthjælpsloftet vi blev jo hurtigt opmærksomme på at en gruppe

klemme nemlig mennesker med store handicap vi har stillet ændringsforslag og også der er regeringen så kommet i mindretal fordi dansk folkeparti har skiftet holdning hvilket er positivt men mange andre vil jo komme i klemme

et konkret spørgsmål til statsministeren er statsministeren enig i at det var urimeligt over for vores handicappede

egentlig med enlige forsøgere herfra

at folketinget udtrykker sine holdninger i folketingssalen

det jeg har sagt udtrykke som fru mette frederiksen gjorde man må forstå at der ikke kommer noget nej det kan man ikke

flertal i folketinget havde ment at man kun kunne vedtage fødevarepakken

er vedtaget en landbrugspakke som vi står fuldt inde for af de grunde jeg nævnte før og hvor vi som regering ikke

omkring natur miljø

vi aflæst nogle politiske ønsker ligesom man vel også gør i andre sammenhænge og

gik ud på at se om vi kunne løse

en en låst situation på en sådan måde

lykkedes ikke og derfor er vi hvor vi er

står vi også ved her efterfølgende vi synes det er fornuftigt i en situation hvor der er beskæftigelsesfremgang og ledigheden falder

til det forhold at tallene omkring kontanthjælpsmodtagere ikke udvikler sig nær så gunstigt

derfor har vi helt åbent den holdning at det bedre skal kunne betale sig at arbejde også for folk der tager arbejde med meget små indkomster og en del af løsningen er kontanthjælpsloftet

den anden del af løsningen vender vi tilbage til i efteråret

vil indføre jeg har selv den holdning i forhold

mine ministre

ikke selv mener at de har gjort noget som er angribeligt så lægger jeg mig ikke

skruet sammen og det kan overhovedet ikke bruges til at sige noget som helst om at jeg ikke respekterer

se om den tillid der var tabt kunne genoprettes jeg ønsker

stå vagt om mine ministre og

ambition om at slå historiske rekorder i hvor mange der

er stadigvæk synes jeg besynderligt at

har et effektivt kontanthjælpsloft som sikrer at det for folk på kontanthjælp kan betale sig

i jobs med små lønindkomster

det handler også om at fremme den sociale mobilitet i det her land og sørge for at vi i en situation hvor beskæftigelsen stiger og ledigheden falder nu også drager omsorg for at

er det statsministeren var inde på i starten om flygtningelandsbyer hvor der er kommet en rapport som vi ikke i dansk

synes svarer på de spørgsmål vi rent

berettigelsen i at oprette flygtningelandsbyer

hvis vi skal kigge sådan lidt overordnet på det hele et topmøde som statsministeren skal til på mandag i eu og det er det som jeg gerne vil

statsministeren skal ned og diskutere hvordan man håndterer flygtninge og migrantkrisen

i to tusind og femten kommet over en million mennesker

til eu landene og vi kan forudse at i to tusind og seksten vil det med stor sandsynlighed være et pres af lignende størrelse måske endda større fordi man har fået skabt en mekanisme hvor man giver folk det indtryk at det kan betale sig at flytte sig fra et kontinent til et andet

legalt kan komme ind så illegalt forsøge at bryde hegn ned forsøge at passere grænser

egentlig ikke må passere og på den måde komme ind i eu det betyder at vi i eu ser en asylshopping altså vi ser folk vandre rundt i de europæiske lande for at finde ud af hvor

slå sig ned og så længe der ikke er styr på det her

er styr på de ydre grænser som der jo helt åbenlyst ikke er styr på og det er meget svært at se at

må vi jo bruge et ord eller en betegnelse som statsministeren tidligere har brugt at så må vi passe på danmark og så må vi finde ud af hvordan vi bedst passer på danmark

at vi har grænsekontrol men kunne man ikke bruge den grænsekontrol vi nu har til at sige at folk der kommer fra tyskland og vil søge asyl i danmark

noget at gøre i danmark de må søge asyl i tyskland

at afvise dem ved grænsen og bruge grænsekontrollen til den hasteprocedure som betyder at vi giver vores bidrag til at sikre at folk ikke har den opfattelse at kommer man først ind i europa

kan man lave den her shopping fra land til land for at finde ud af

det er skræmmende hvis europa igen i år

starte med at få styr på de ydre grænser

der er taget omkring østrig med en række balkanlande som jo de facto ved makedonien bygger en ekstra ydre grænse

jeg tror jo at det er fremmende for at få løst den her sag

en ophobning i grækenland der gør at man også i det medlemsland nu bliver nødt til at engagere sig mere i at få løst det her problem

der skal en samlet løsning til kunne et element i en sådan samlet samlet løsning være det forhold at man så at sige suspenderer

det der egentlig bliver spurgt til ved at sige at man ikke kan passere fra et sikkert land ind i det i det næste og søge asyl det vil jeg bestemt ikke udelukke står jeg her

skridt danmark tager altså ud i det blå helt alene

så mener vi jo at vi har retten til efter dublinforordningen

om statsministeren drager af sted med den grundlæggende holdning at vi skal have gjort op med den her vandring fra land til land og hvis et af elementerne for at sikre at vi kan undgå den vandring er at vi bruger den fornuftige grænsekontrol vi nu

kunne lave hasteprocedurer og der kunne forhindre folk i

komme til danmark hvis de kommer fra tyskland jeg går ikke ud fra at de vil

de flygter fra kansler merkel så de er nok ikke

de har sat deres fødder i og det er hvis man kommer som afghaner jo ikke tyskland altså rent logisk alt

jo også et system der i øjeblikket er under under angreb og som er dysfunktionelt ligesom schengenreglerne er dysfunktionelle og der bliver man jo nødt til at prøve om man kan finde en samlet løsning i min optik bidrager det at man har lavet det man kunne kalde the second

at skærpe alvoren i grækenland og dermed forhåbentlig også appetitten på at man nu får lavet et mere effektivt grænseværn ved europas ydre grænse hvis man i den forbindelse hvor man bygger det op

også diskuterer om et yderligere tiltag er det

dahl spørger ind til så er det ikke noget jeg vil stå her og afvise men jeg tror bare at det vil være klogt at vi i danmark nu søger at påvirke

jo godt være at hvis vi bruger grænsekontrollen til at afvise folk der kommer fra det fredelige land tyskland for at søge asyl i danmark eller illegalt komme videre gennem danmark for at søge i sverige eller hvad det kan være

de ved at man bliver vendt om ved grænsen ved en hasteprocedure og kommer tilbage til

jamen nu må vi have tingene til at fungere men vi har bare det udgangspunkt i dansk

håber vi da at der er nogle ude i europa der også forstår alvoren i det her og som statsministeren jo også siger

og håber at der udvikler sig større løsninger derude vi kan ikke vente på de større løsninger ude i det europæiske samarbejde

af asylansøgere i danmark men jo slet ikke på niveau med det vi har set i tyskland og sverige

jo et spejlbillede på det vi har gjort og jeg udelukker bestemt ikke at mere kan gøres jeg giver bare udtryk for det der er min dybe holdning

er ved at melde sig i europa i en grad så jeg begynder at tro på at der også kan ske noget og jeg udelukker ingenting herunder heller ikke det her instrument at man siger hvis man passerer gennem et sikkert land så stopper det her er jo også den lovgivning der for så

at den holdning og den åbenhed lige nu og her i situationen er bedst spillet ind i en debat i europa som er der på mandag men som så vil være der igen ti dage senere lige nu og her kan vi glæde os over at der ikke er noget pres på landets grænser det skyldes jo vinteren og det skyldes også det der sker i makedonien i øjeblikket og derfor har vi altså et lille pusterum til at give

om tal og opgørelsesmetoder helt konkret handler det om hvorvidt der kommer mere kvælstof ud i vores natur det handler om hvorvidt vi igen skal opleve iltsvind i vores fjorde og

ligger med bugen i vejret det handler om hvorvidt fiskerne skal have nogle fisk at fange og det handler om vores alle sammens drikkevand nu er den tidligere minister så gået af har trukket sig men jeg kunne forstå på statsministerens pressemøde i sidste uge at statsministeren har sat sig ind i tallene og at statsministeren ikke mener at der er noget galt med de tal og oplysninger som er blevet præsenteret her i folketinget

ansvar over for folketinget vil fastholde at landbrugspakkens initiativer isoleret set ikke medfører en øget udledning af kvælstof i to tusind og seksten to tusind og sytten to tusind og atten og totusinde

at det er vildledende og så er det løgn

sytten for at være helt præcis alene til det her lovforslag l otte og tres som er blevet besvaret af den tidligere minister der

min opfattelse at alt er lagt frem i den forbindelse og at der

for at stille spørgsmål til det så kan man drage forskellige politiske

hvor det stiller danmark

skal have nogle bestemte effekter eller om den pakke skal ses op imod en række andre ting der foregår samtidig for eksempel strukturudviklingen

er blevet udlagt til veje og og andet

opfattelse at der ikke er afgivet urigtige

altid diskutere om noget kunne være gjort tydeligere om nogle ting kunne have været bedre forklaret men det er ligesom

vil blive udledt mere kvælstof i

statsministeren enig i den kritik som samtlige forskere er kommet med af

godt tænke mig at spørge statsministeren og jeg vil minde om at vi jo er i folketingssalen

om statsministeren eller regeringen på noget tidspunkt i forløbet har modtaget advarsler fra sit embedsværk eller fra underordnede styrelser om at landbrugspakken kunne bringe os i konflikt

og så kan man jo glæde sig over at den underliggende forbedring som følge af andre forhold det man omtaler som den såkaldte baseline

som det er

give landbruget de her frihedsgrader på den korte bane med respekt for for miljøet det kan man politisk være uenig i og det

altså regeringens politik glad for at et flertal i

den igennem

jeg bare sige og det fremgår også af selve lovforslaget at regeringen er fuldt opmærksom på altså fuldt opmærksom på at der også er en eu retlig vinkel på implementeringen

med eu systemet om det det er der direkte taget højde for

ikke underligt og derfor ville det heller ikke være underligt hvis ministeren men nu er

har haft en dialog med sit sit embedsværk omkring sammenhængen mellem regeringens politik

det må være muligt at komme med et helt klart svar på det spørgsmål jeg fik ikke noget svar på det

om baseline det kan vi tage på et andet tidspunkt lad os koncentrere os om det her med eu direktiverne er ministre

kunne følge med og så endte det jo alligevel med det sørgelige resultat at liverpool

det var ikke rart på nogen måde men når det er konstateret

jo større sager på dagsordenen og der er nye kampe der skal vindes heldigvis var det bare den lille

og det var ikke mesterskabet det som vi står over for og som vi forhåbentlig skal til at bruge vores tid på i folketinget er jo

der kom nye tal så sent som i går om at vores

og frem til to tusind og femten så står det rigtig skidt til

siden to tusind og otte mens for eksempel sveriges bruttonationalprodukt er steget med tolv

det betyder færre muligheder for os danskere det betyder færre muligheder for at investere i vores sundhedssystem og i vores uddannelsessystem derfor vil jeg bare gerne have

til at starte med at bekræfte at behovet for reformer egentlig ikke også

større indkomster og større jobsikkerhed for familierne

folk der når nu det

vil sige jo så har de måske et sæt andre udfordringer i et helt andet omfang

mange flygtninge ind mange offentlige udgifter nye indkvarteringsmuligheder det skaber skaber efterspørgsel det skaber bnp vækst

nok helst være det foruden men altså det rokker ikke ved

at vi har nogle udfordringer det er jo præcis også derfor at vi har lagt en køreplan nu hvor vi kaster et længere lys på dansk økonomi frem i

og fem og tyve perspektiv så vi får skabt klarhed over hvordan ser ud med det her frygtelige alt andet lige begreb

for at få den til at se lysere ud hvis vi skal indfri det der er tror

og håber jeg vores alle sammens ambitioner

at udbygge et ordentligt velfærdssamfund hvor vi passer på vores gamle på vores syge sørger for at vores børn lærer noget mere end vi selv lærte udvikler dansk forskning men altså også

har et erhvervsliv som er konkurrencedygtigt på på skat og og løn

bestemt ikke at der er brug for flere

statsministerens forrige regeringsperiode gennemførte man nogle også ret store reformer i den sidste del

er vi jo et af de lande som er kommet ringest ud på den anden side af finanskrisen en anden figur jeg har taget med illustrerer det her igen svenskerne og

er i rent snegletempo rent snegletempo og det på et tidspunkt

at gøre noget markant ved det

ud med uhjulpet hånd altså hvis ikke vi gør noget hvis ikke vi træffer nogle beslutninger hvad er det så egentlig for en fremtid vi har ikke lige i morgen

men altså om fem ti år

er den kloge måde at gøre det på

uden at foregribe

vi har fået gjort det og forhåbentlig har fået skabt rammerne om en debat der rækker ud over spørgetimen her

vil modne en parathed til at få truffet nødvendige

og at sikre at der er konkurrencekraft og at der er flere mennesker der er selvforsørgende og dermed selv kan tage vare

den nære velfærd så er vi ikke

i danmark en offentlig sektor af den her størrelse og en privat sektor af den her størrelse men

måske dobbelt så stor privat sektor og det gør jo at man har råd til at finansiere et stærkt velfærdssamfund

råd til at gøre det samtidig med at borgerne ikke bliver brandbeskattet derfor er det virkelig vigtigt at vi nu får vendt det om så vi begynder at diskutere hvordan vi får den private sektor til at vokse vokse markant

afledte effekter som er positive for eksempel at man får færre af en ungdomsårgang som bliver tabt i danmark er det op mod tyve

for eksempel kun seks procent hvorfor fordi der er et langt større træk fra det private arbejdsmarked til for eksempel at skabe private praktikpladser skabe uddannelsesmuligheder og skabe

er helt ligegyldigt hvordan vi bruger de offentlige udgifter og det er jo den anden grund til at vi har lagt en køreplan her

under kontrol og vores evne til at håndtere det er jo bestemmende for hvad vi kan gøre videre frem for hvis ikke vi får gjort det bedre end det vi har gjort historisk hvor kun en ud af ti er i arbejde efter en år og

det råderum som jo enten kunne bruges til at investere i nær velfærd altså i form af skattelettelser eller bruges til at investere

derfor vi har indrettet køreplanen på den måde at nu

få det under kontrol i foråret så den brik står stille når vi skal lave den her

vil komme et forhandlingsforløb hvor jeg regner med liberal alliance men jo forhåbentlig også mange flere partier end end regeringen og liberal alliance

brug for at få tegnet et mere håbefuldt perspektiv for dansk økonomi i sådan

og tre hurtige svar og så sidder kommentatorerne og

hvordan ser ser statsministeren på den værdi vi skaber i kraft af den type

danmark i en europæisk løsning af asylsagen et skridt længere frem vi havde

i det ydre rum jeg kan jo ikke vide noget som helst om

kaster sig over de nyheder som måske er de mest substantielle

set opfattelsen af at det tit også handler om nogle af de andre ting

men men jeg synes at jeg havde en meningsfuld debat på det punkt lige før

ja det synes jeg og i hvert fald vil det jo være sådan at så længe folketinget synes at jeg skal komme så

diskussioner og samtaler uanset om

så forstå at

statsministeren havde en god samtale med vores kollega der sidder lige bag ved mig

rigtig dejligt men kunne statsministeren

give et eksempel på at der er nogle af de diskussioner vi har haft i de her spørgetimer som rent faktisk har betydet at statsministeren efterfølgende

og en forståelse jeg har selv

den her dialog med de nordatlantiske medlemmer det er så ikke hver gang vi har spørgetime

bilaterale møder med med nogle af de nordatlantiske medlemmer jeg iagttager i det jeg talte med dem om før at der er sådan en bevægelse i hvad det egentlig er for en funktion man vil have som nordatlantisk folketingsmedlem det er under opbrud og det påvirker da mig det synes jeg er interessant men altså jeg er

vi laver en violet løsning og så er gået ud og har tænkt at verden er gul eller

men det

den måde vi snakker om og til hinanden i

så jeg er glad for for svaret fra statsministeren altså det giver

er jo vanen tro medlemmerne fra alternativet der stiller

de har så stillet det her spørgsmål til statsministeren

er regeringens planer i forhold til at ratificere cop21

er det første land der har

drøftelser end vi måske har tid til i dag men det afgørende tema som

er jo om

i fællesskab kunne få ambitionen om at få en landbrugspolitik hvor vi

var økonomisk og miljømæssigt bæredygtigt så man ikke som vi ser med det der er lagt frem fra regeringens side skal først den ene vej

en turbulent uge i dansk politik hvor statsministeren har vist at han er villig til

spille højt spil og det er jo helt statsministerens eget anliggende når det handler om hvordan man driver regering

forstå på det første svar der blev givet til fru mette frederiksen at ifølge statsministeren

der ikke nogen grøn regning der hænger da det så var fru johanne schmidt nielsen der stillede spørgsmål erkendte statsministeren

helt klart at landbrugspakken øger kvælstofudledningen og det kan jo for et utrænet øre lyde som om

det der var den store diskussion og er den store diskussion er om summen af de initiativer der er taget medfører at der er et grønt plus

det ikke er en gang skæg med matematik på dr

den samlede politik for det danske vandmiljø i de kommende år derfor spørger jeg bare statsministeren er der eller er der ikke et grønt plus på bundlinjen af den politik der nu føres i de kommende

åbenlyst at de ting der knytter sig snævert til nogle politiske slutninger omkring den her landbrugspakke medfører

effekt ved at følge op på hele det her paradigmeskifte med målrettet regulering

plads til det til det skvulp i kvælstof og det kan man læse ud af det materiale der er lagt frem og den aftale der er indgået at

givet en række andre ting som jeg skal afstå

strukturudvikling og andet derfor er det jo regeringens vurdering

der har vedtaget det her som har vedtaget det her er under stadfæstelse i øjeblikket hvis ikke det er stadfæstet at det er miljømæssigt forsvarligt at gennemføre den her landbrugspolitik som så i øvrigt og det er bare sagt i en

bare gambler med vandmiljøet på sigt men egentlig også med det danske landdistriktsprogram som rigtig mange

er på spil hvis ikke man overholder eu direktiverne

jo sådan at i de svar man har givet til folketinget erkender man

man siger særligt i forhold til forpligtelsen

forringelse af vandmiljøet i perioden fra seksten til atten

eu risici forbundet med tilgangen

den strukturelle udvikling kommer over årene derfor er

helt afgørende om det er statsministerens opfattelse vi ved jo at den her landbrugspakke er strikket sammen på marienborg

afgivet urigtige oplysninger og

bekræftet af den der oplæsning det er uomtvisteligt sådan at det paradigmeskifte der nu gennemføres i dansk landbrug hvor vi

målrettet regulering sådan at de robuste jorde kan noget mere

er et rent plus

det er uomtvisteligt sådan så kan man jo se af

en mere teknisk diskussion må man tage med miljø og fødevareministeren at der isoleret set som følge af de her beslutninger altså snævert er noget mere kvælstof i

og det vurderer man der er plads til af de grunde som også indgår i den aftale der er indgået og det talmateriale der ligger bag

for vandmiljøet om man bare giver los med lempelser nu i forventning om at kunne indføre en målrettet regulering på et senere tidspunkt det minder

til forveksling om diskussionen dengang venstre opfandt randzonerne som man så løb fra da de skulle blive til konkret virkelighed derfor er det store spørgsmål

på bundlinjen vi fik at vide

den daværende miljø og fødevareminister at der var et grønt plus forskere der betragtede det sagde det er der ikke man har lagt tal sammen for at få det til at se sådan ud det var også konklusionen for et af aftalepartierne det var det

grunden til hele miseren og så kan man ikke i tre forsøg i dag på trods af at statsministeren hævder at have sat sig grundigt ind i det få et klart svar på hvad regeringens samlede opfattelse er er der eller er der ikke et grønt plus i hvert af årene

der tror jeg vi skal passe rigtig meget på det danske sprog det er sådan

sagt flere gange at på kort sigt hvor vi skal have landbruget i gang og hvor den målrettede regulering endnu ikke er

kan vi når vi ser på effekten af pakkens initiativer isoleret set isoleret set komme til at opleve en merudledning af kvælstof

i pakken en positiv virkning på miljøet

en underliggende forbedring som følge af andre forhold

det der gør at vi vurderer og at et flertal i folketinget vurderer at den her pakke

den hænger sammen vurderer man med de risici der er i forhold til eu retten i

til økonomien i forhold til miljøet

tilbød det konservative folkeparti

og nu i folketingssalen i dag taler om en stor naturplan det tror jeg var ordene så vil jeg spørge er jo forskel på en naturplan og i virkeligheden at løse spørgsmålet om kvælstof i

og nitten hvad er det statsministeren forestiller sig der skal leveres på er det kvælstof eller er det mere natur og har statsministeren tænkt sig at levere på det løfte der

udtrykker regeringens politik og vi er rigtig glade for at vi er kommet igennem med vores politik så vi har sådan set ikke noget behov i forhold til det så har vi en ambition om at arbejde videre med natur og derfor har vi en stor naturplan

også godt at der er et stykke implementeringsarbejde der er nogle forhold

om at den her pakke

i nogen grad er dialogbaseret i forhold til eu og andet og derfor kan der da godt opstå en situation hvor nogle ting skal justeres men altså helt grundlæggende

en god landbrugspolitik den giver vores fødevaresektor en mulighed for at kunne noget mere til glæde for slagteriarbejderen og mejeristen og landmanden og eksportchaufføren og alle de andre titusindvis af danskere der lever af vores fødevaresektor og den gør det i øvrigt på en måde

bekendt i forhold til miljøet og ja

fordi man overgår til målrettet regulering så vi er sådan set godt tilfredse hvis der så er andre der har nogle ønsker så tager vi selvfølgelig dem ned og går i dialog og det er en opgave for den nye miljø og fødevareminister som med rimelighed lige skal bruge

fire og tyve står der meget klart at kommissionen regner med at indlede retslige tiltag mod danmark

i eus vandrammedirektiv står der jo at man skal leve op til god økologisk tilstand

de krav der er stillet i forhold til vores vandramme

en seksten punktsplan og den har vi så arbejdet på at implementere i fuld respekt for de hensyn der skal tages når man sætter sin politik igennem nemlig at pengene skal være der

er totalt afspejlet i den lovpakke folketinget har forholdt sig til og vedtaget og det er derfor

betyder det så at der er nul flere udfordringer

præcis derfor at jeg i går udpegede en miljø og fødevareminister

vil være ansvarlig for det og som jeg må henvise til for en yderligere teknisk

resultatet bedre ud og kommissionen så umiddelbart ud til at blive gladere

får stillet det op som om det er landbrug kontra natur og miljø

landbrug og natur og miljø skal gå op i en højere enhed jeg er også optaget af at

et tilbud på bordet om

en grøn tillægsaftale til de konservative

ikke bare regeringens politik men også den politik som venstre gik til valg på sammen med det konservative folkeparti og dansk folkeparti

derfor tog vi en en snak om det plus en række andre ting

vi er altså der hvor folketinget har vedtaget en landbrugspolitik som

tilfreds med og som indfrier de løfter vi gik til valg på det er vores vurdering at det også sker på et fagligt sagligt økonomisk og juridisk grundlag som

det fremgår klart af materialet hvor udfordringerne i givet fald måtte være og det er

god dialog med dem der har vedtaget den her pakke sammen med os og i øvrigt sætte natur og miljø højt på dagsordenen

vigtigt og vi glæder os også til samarbejdet med den nye minister og til at fortsætte de konstruktive drøftelser om de miljøtiltag der nu måtte være

andet

at man så var afgået ved ved døden så har vi jo tænkt os

hvad det er for et samfund de børn der bliver født i to tusind og seksten skal opleve når de bliver atten år

fra hverdagens politiske debat og forlig og præsentere nogle tanker

selv om det dokument peger langt frem trækker det allerede nogle spor nu

og prioriterer to procent af bruttonationalproduktet til

statsministeren kan være tryg ved at jeg er helt klar over at der

tænke mig at høre statsministerens reaktion på

konstatere at usa ønsker vi styrker og bruger flere

ud fra en tanke om at at nu var vi et helt nyt sted og

var en samarbejdsvillig størrelse som vi

er der og det gælder og det varer jo ikke så frygtelig længe inden vi skal til

om hvad der tegner sig på den anden side og det kan jeg ikke stå og

det her særlige peter taksøe jensen udvalg der kigger på hvordan dansk udenrigs og sikkerhedspolitik og en række andre udenrigspolitiske værktøjer kan ses i

en sammenhæng og også på anden vis forbereder vi os og så må vi tage den diskussion for mig kan det aldrig være sådan

som helst område

det må starte det andet sted hvad er det vi vil hvad skal et dansk forsvar kunne

jeg ved til gengæld også at danmark er bredt anerkendt for at levere altså at vi målt på vores

mere end vores input og derfor vil jeg selvfølgelig også i de her drøftelser med vores allierede i nato insistere på at den rigtige diskussion

at vi på et oplyst grundlag kan få den her diskussion på et tidspunkt og det ser

få øje på hvem der her skulle bringe regeringen i mindretal på

kyniske tyverier i butikker hvor ansatte bare står og kigger på

den største naturlighed ser fuldstændig stort på dagligdagens spilleregler og tager lige hvad der passer dem det er én ting vi oplever

udemokratiske ytringer i grimhøjmoskeen hvor der opfordres til børnevold og

straffes med stening

er ved at være fuldstændig åbenlyst og derfor skal vores advarselslamper blinke

vi gør det hele tiden statsministerens bud på hvordan vi kan begynde at tackle det værdiskred for jeg frygter meget for hvordan det her samfund skal hænge sammen hvis vi ikke håndterer det

jo noget med konsekvens det er også derfor vi i fællesskab fører den retspolitik vi fører og har en justitsminister der

en løbende parathed til at skærpe tonen det er derfor vi har lavet en aftale om politiet der skal give politiet flere ressourcer

ikke bare har regler men også har mulighed for at sætte dem igennem det er derfor vi skal drive

en folkeskole hvor børnene sådan set lærer

forudsætningen for at komme videre fra folkeskolen og ind på arbejdsmarkedet og få tag om livet frem for at blive fristet af kriminalitet eller andet det begynder

så der er jo ikke fingerknipsløsninger men jeg deler

for det tror jeg vi ser ens på analysen af at det seneste års begivenheder med presset på europa

gjort at hele befolkningen har fået et indblik i noget der nok har været der et stykke tid

skal det være at de her åbenlyse udfordringer også bruges til

bekæmpe alle radikaliserede miljøer derfor mener vi

muligt at straffe trossamfund der ikke lever op til de danske demokratiske standarder hvis prædikanter eller andre der taler på vegne af et trossamfund

tilskynder til vold skal de om muligt udvises og deres status som religiøst samfund skal tages fra dem og notoriske hadprædikanter skal per automatik nægtes indrejse i danmark er det forslag som statsministeren kan se sig selv

i forhold til nogle konkrete implicerede personer at se på på hvilket grundlag er de egentlig i danmark er der noget man kan gøre

meget enig i at der er der er brug for at vi sender nogle signaler om at vi ikke er tolerante over for

mindretal

tre stillet og tiltrådt af samme mindretal

uden fornyet udvalgsbehandling hvis ingen gør indsigelse betragter jeg dette som

få sikret at den retstilstand vi kendte

det udgangspunkt der var før det har været vigtigt fra socialdemokratisk side at vi kunne sikre en situation hvor der var en landsdækkende repræsentativ overenskomst der kunne sikre

i regering mens vi havde transportministerposten fremsatte vi et forslag der kunne sikre

behandlet færdigt så kom folketingsvalget

vi så vendte tilbage i den nye samling her i efteråret

i flere omgange regeringen om ikke tiden var inde til at genfremsætte det lovforslag der havde været under den socialdemokratiske regering

fik mange henholdende svar

valgte fra socialdemokratisk side sammen med resten af oppositionen at genfremsætte det lovforslag der havde været før valget

folketingssamling

op mod jul den syttende december to tusind og femten

retableret retstilstanden på det her område

en rigtig god debat om her i folketingssalen vi havde også tilkendegivelser fra dansk folkeparti om at man var enig i intentionerne ja selv venstre gav udtryk for at man også langt hen ad vejen var enig

intentionerne men man valgte ikke at støtte vores lovforslag

l en hundrede og atten som skulle være

som har de samme intentioner men jeg vil sige at når man læser

det tydeligt at der først og fremmest er tale om en afværgedagsorden

tale om at man vil lave et forslag som ligner

lovforslaget har de samme intentioner men det vil ikke have den samme virkning det bliver tydeligt

man går ind og kigger i de forskellige høringssvar der er givet der er givet rigtig mange høringssvar

er overraskende at læse at organisationer som jo traditionelt støtter regeringen

kritiske over for det her forslag der er et

høringssvar fra dansk arbejdsgiverforening der er et høringssvar fra dtl der er et høringssvar fra dansk industri de er altså kritiske og de giver udtryk for at

med hvad deraf følger af usikkerhed om kørslen på vejene og andet derfor er vi stærkt tvivlende over for det her forslag jeg ved godt at vi fra socialdemokratisk side sagde da vi

behandlede l to og halvfjerds at vi var åbne over for at

vi sådan set var åbne for en

i ministeriets synshal men noget tyder altså på at ministeren i stedet for har kørt det ind til den værste perlegrusmekaniker

man har fået jappet noget igennem som slet ikke er dækkende i forhold til det der var intentionen og det er vi

dansk arbejdsgiverforening dansk industri og dtl rejser kritik af det derfor vil vi opfordre til at

i det videre udvalgsarbejde får fundet en formulering hvor også de interesseorganisationer

vi går altså ind for frihed til at vælge fagforening frihed til at vælge hvilken arbejdsgiverorganisation man eventuelt

en ladeport i forhold til social dumping

såkaldt etablerede fagforeninger har jo ikke løftet en finger

så jeg har svært ved at se et konsensus i det

have social dumping

absolut ikke men vi vil heller ikke

rasmus prehns indgang til behandlingen af det her lovforslag at

kan da godt være at det skal præciseres hvem

skal have x antal tusind medlemmer eller

til bestemte fagforeninger eller bestemte organisationer det er det vi har haft imod forslaget fra dag et og derfor er

at kigge på de her ændringer men men jeg er fuldstændig

prøver at lave noget som favner meget bredt så vi slipper for den her skyttegravskrig som som vi jo ser i

gerne være med til men jeg vil bare ikke stå og garantere at det lige bliver løsningen fra den ene af parterne der

herre kim christiansen ikke er tilstrækkeligt inde i hvad der egentlig findes af overenskomster på hele det her transportområde der findes jo i virkeligheden et hav af overenskomster

ikke mindst dansk arbejdsgiverforening herunder atl dansk industri dansk erhverv dtl på taxaområdet atax ta

tilpasser overenskomster til en branche og den del af en branche som

her lovforslag som vi langt hen ad vejen er meget enige i og hvis man der savner en præcisering så vi undgår de der

at små organisationer med fem medlemmer og lave nogle aftaler så er vi meget positive

når man mener at formuleringen repræsentative parter giver anledning til det

jo jeg er bekendt med at der findes alle de her aftaler

med det repræsentative i hvert fald ikke at man peger på nogen bestemt jamen så er der vel heller ikke noget problem i

kigger vi meget gerne på det i udvalgsbehandlingen

give mig en definition af social dumping er det social dumping når en kassedame

en hundrede og syv kr som er mindstelønnen inden for hk området er det social dumping det betragter vi det normalt ikke

blåstempling af løndumping og det

herre kim christiansen at i overlader muligheden til alle mulige små forsamlinger af lønarbejdere som man giver en form for status af overenskomstpart hvad de jo ikke

er det man kan kalde mest repræsentative her er der i øvrigt et valg mellem

sikres sunde og klare konkurrencevilkår der er mange ligheder mellem det lovforslag

og som vi har debatteret her i salen for kort tid siden der er dog én afgørende forskel nemlig den at regeringens lovforslag ikke medfører en de facto monopolstatus til fagforeninger som eksempelvis 3f vi ønsker i venstre ikke at indsnævre hvilke organisationer på henholdsvis arbejdstagersiden og arbejdsgiversiden der kan anses som repræsentative regeringen foreslår helt konkret at indehaverne af en tilladelse til at udføre godskørsel buskørsel taxikørsel limousinekørsel sygetransport eller offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn og arbejdsvilkår for chauffører som findes i de kollektive overenskomster der er indgået af arbejdsmarkedets parter i danmark og som er gældende på hele det danske område endvidere

med lovforslaget her at vi styrker tilsynet med overholdelsen af løn og arbejdsvilkår for chauffører der er omfattet af taxiloven det vil sige taxikørsel limousinekørsel sygetransport og offentlig servicetrafik det sker ved at udvide overenskomstnævnets virksomhed til også at omfatte kørsel i medfør af taxiloven i den tidligere debat

vi fra venstres side været inde på de særlige omstændigheder der gælder for limousinekørsel herunder at denne del af erhvervet er forholdsvis sæsonbetonet med deraf følgende behov for fleksibilitet i ansættelsesforhold aflønning med videre det glæder mig at dette lovforslag ikke forhindrer at limousinefirmaer kan lave

der blandt andet tager hensyn til provisionsaflønning lovforslaget detailregulerer nemlig ikke på nogen måde indholdet af overenskomster på området det overlader vi i venstre trygt til arbejdsmarkedets parter

vil leve op til det formål altså at de sådan set er bange for at vi risikerer at til lejligheden opfundne overenskomster køkkenbordsoverenskomster

blive sneget ind under radaren og være med til at underminere danske løn og arbejdsvilkår og

den måde betyde social dumping

når dansk arbejdsgiverforening dansk industri dtl og andre skriver så tydeligt at at

at ministeren kommer med nogle rigtig gode svar

er kommet fra den række organisationer som herre

oplister og det der er det helt centrale

er selvfølgelig at med lovforslaget skal det være landsdækkende

små lokale overenskomster det tager vi højde for med det her og vi har fundet den helt rigtige balance

hvis det er man kigger på den konkrete formulering så hvis nu på trods af ministerens fine tilkendegivelser og

det ikke er nok til at dansk arbejdsgiverforening og dansk industri og dtl er tilfredse vil venstres ordfører så være åben over for sammen med

lave en ændring så vi er knivskarpe på at vi får sikret det der skal

klar til at se på tingene i forbindelse med

jeg citerer lige her fra dansk arbejdsgiverforenings høringssvar og det er jo som bekendt bakket op af

derimod etablerer lovforslaget ikke et tilstrækkelig sikkert og klart grundlag for at genetablere den hidtidige praksis

kollektive overenskomster der er indgået af arbejdsmarkedets parter i danmark og som gælder på hele det danske område er set i sammenhæng med bemærkningerne til lovforslaget ikke tilstrækkelig klart så det modsiger jo godt og grundigt herre kristian pihl lorentzens opfattelse af

om at der skal være tale om en landsdækkende overenskomst der er indgået af danske arbejdsmarkedsparter

det synes jeg da også burde tilfredsstille enhedslisten det her giver jo ordnede forhold og vi har altså ikke noget ønske om at give et de facto monopol til bestemte organisationer for det er det man gør hvis man

der står nemlig de mest repræsentative fagforeninger og det er altså med til at give et de facto

dansk erhverv og atl bekymrer det heller ikke herre kristian pihl lorentzen at dansk arbejdsgiverforening i deres høringssvar direkte skriver

at lovforslaget bryder med den danske model idet de henviser til taxalovens § tolv

hvor den bemyndigelsesbestemmelse der indgår nu jo giver

fastsætte regler for hvilke kollektive overenskomster

hvordan kan herre kristian pihl lorentzen sprogligt formå

er imod monopoldannelse og så nævne

nemlig det der er der er både flere faglige organisationer og der er flere arbejdsgiverorganisationer så hvordan kan man med nogen substans tale om at der er et monopol når ordføreren selv

det er ikke lovforslagets intention det fremgår meget tydeligt af høringsnotatet på side fem og side otte

helt tydeligt at retstilstanden fra før højesteretsdommen

og det betyder efter vores mening at en hvilken som helst overenskomst er gældende også det man kalder chaufføroverenskomster jeg kalder dem lokumsoverenskomster køkkenbordsoverenskomster og hvad de ellers

det er klart man kan bare aftale med sine chauffører at nu er vi arbejdsmarkedsparter og det er man

set også i et eller andet omfang og en hvilken som helst overenskomst kan påberåbe sig at være landsdækkende det er blot at skrive det ind

skal skal godkende

jeg henviser til dansk arbejdsgiverforenings høringssvar som

af hele striben af arbejdsgiverorganisationer og

og det er besynderligt at regeringen i en tid med trepartsforhandlinger

det organiserede arbejdsmarked det

at overenskomstbestemmelsen optræder i gods bus og taxiloven chaufførernes løn og arbejdsvilkår skal nemlig ikke være konkurrenceparametre

af færdselssikkerhedsmæssige grunde vi skal ikke have trætte

kører i strid med reglerne for transport af dyr

i hænderne på trætte chauffører rene dræbermaskiner

der er begejstrede for det her lovforslag

benytter sig af fremmed østeuropæisk arbejdskraft og udflagninger og benytter sig

for det danske arbejdsmarked

som i høj grad gør alt for at undergrave den ved at bruge mange fremmede chauffører i udflagede selskaber det er også dem som jo har sagt på et tidspunkt at

danske transporterhverv altså for medlemsvirksomheder

også dem der på et tidspunkt har sagt at forholdene for fremmede chauffører som vi ser dem rundtomkring på rastepladserne hvor de sidder og hutler sig igennem med små primusser og en flaske vodka

det var sådan en romantisk nostalgisk tilgang til

nu gerne vil være overenskomstbærende man kan selvfølgelig spørge sig

ikke bare tiltræder en eksisterende overenskomst og gør sig til en del af forhandlingsfællesskabet men det kan man jo kun gisne om jeg er ikke et øjeblik i tvivl om

selvfølgelig gerne vil igennem med nogle ringere overenskomster end dem vi har i dag for chaufførerne i deres medlemsvirksomheder det har været et længe ønske hos

at bidrage til transportministerens og transportordføreren fra venstres valgkampagner jeg vil næsten sige at

at dansk folkeparti nu befinder sig på samme side som

og regeringen i spørgsmålet hører til det

mere bemærkelsesværdige jeg håber inderligt at dansk folkeparti besinder sig

under udvalgsbehandlingen som jeg kan forstå

herre kim christiansen ligesom har lagt op til ellers vil det være topmålet af hykleri når man samtidig forsøger at profilere sig

til at begå ulovligheder både i forhold til det lovgivningsmæssige som køre hvile tids

mellem dårlige overenskomster og overtrædelser af færdselsloven

at få noget konstruktivt ud af det hvis nu

til et ændringsforslag som rammer det her ind på en mere præcis måde vil enhedslisten så være med i det arbejde så vi kan trække i den rigtige retning på det her

slippe for de der køkkenbordsoverenskomster

det som er foreslået her hvor man siger arbejdsmarkedsparter

er sikret ordentlige løn og arbejdsforhold og ikke kan presses

det er jo den rene vare undrer enhedslisten sig ikke over at dansk

i min ordførertale at det er topmålet af hykleri hvis dansk folkeparti ikke bider på her i et eller andet omfang det er topmålet af hykleri

er imod social dumping på landevejen og så stemme for det her lovforslag

finde noget som samler hele branchen jeg skal bare lige have at vide af henning hyllested

som henning hyllested harcelerer meget imod altså østeuropæisk arbejdskraft og løndumping når

carbotagereglerne og kombi direktivet

eller deres medlemsvirksomheder ind som i øjeblikket benytter sig af fremmed østeuropæisk arbejdskraft via vikarordninger og hvad ved jeg

jeg har ikke fantasi til at forestille mig det lur mig om de ikke er parate til at lave en eller anden form for overenskomst

hvor der blev skrevet af efter dem og jeg er lidt bange for at det her lovforslag i høj grad er en foræring til itd

i det her lovforslag nemlig det forhold at der skal sikres en eksplicit hjemmel for at overrule det her princip om aftalefrihed

ikke mener at det offentlige skal diskriminere folk efter hvordan de organiserer sig så må jeg sige at

det her lovforslag også selv om der naturligvis kan argumenteres for at

i et eller andet omfang sikrer lovmedholdeligheden af den tidligere retstilstand før højesteretsdommen og at man ikke blander sig i det konkrete indhold af overenskomsterne

at vi her direkte i lovgivningen skal kunne sortere folk efter hvilken form for overenskomst de har når der skal gives bevillinger eller kørselstilladelser

er særlig liberalt og derfor ikke efterstræbelsesværdigt

er vi i dag i en situation med stigende transportefterspørgsel og her har vi brug for overenskomstmæssig smidighed og sådan set ikke det modsatte jeg tror det er vigtigt at arbejdsgiverne får flere overenskomster at vælge mellem så man kan vælge den der passer til virksomheden også selv om den ikke nødvendigvis er landsdækkende men det kommer måske an på et definitionsspørgsmål det ved jeg ikke af disse årsager

såkaldte køkkenbordsoverenskomster eller lokumsoverenskomster alt efter hvilket ordvalg

i nogles øjne og i andres øjne ikke at skabe balance mellem holdningerne

så vi kan lande en løsning og nogle formuleringer i forslaget som vi

helt lykkedes både af hensyn til chaufførerne og til trafiksikkerheden som helhed

er det vigtigt at få genskabt den retstilstand som trafik og byggestyrelsen administrerede efter før højesteretsdommen derfor er det også vigtigt at vi ikke nu vedtager et

der ikke tilstrækkelig præcist fastslår det og jeg forventer at vi i udvalgsarbejdet vil lægge os i selen for at finde præcis den formulering der skal til for at komme frem til det det ser jo også ud til som jeg hører på de andre ordførertaler

nogle andre formuleringer for at finde en bred tilslutning til

meddele at alternativet er rigtig rigtig positive over for intentionen i

udvalgsarbejdet kan finde fælles fodslag og ikke mindst en formulering som

tage stilling til helt konkret politik hvordan får vi ordnede forhold for chaufførerne her i danmark gør vi det ved at undergrave overenskomstsystemet ved at lægge det ud til alle mulige tilfældige aftaler eller mener alternativet at man skal holde sig til formuleringer der sikrer at man har overenskomstparter der rent faktisk har en legitimitet i og med at de repræsenterer

også til at finde en helt fast stillingtagen

det her i løbet af udvalgsbehandlingen men som det ser ud nu synes jeg det er vigtigt at vi prøver at nærme os noget som flere af os kan se os i

dokumentere at man overholdt de repræsentative kollektive overenskomster der er i landet det er så blevet udfordret det vil sige at vi sådan set står i en situation nu

set kan lave de aftaler man vil og i modsætning til det der har været gældende indtil nu den regering radikale venstre var en del af fremsatte et lovforslag som skulle genoprette den retsstilling vi kender det nåede vi desværre ikke

få tredjebehandlet og dermed få ført ud i livet inden der blev folketingsvalg hvor vi jo desværre tabte flertallet så har de samme partier som støttede det lovforslag forsøgt at fremsætte det igen i det nye folketing og der

ikke rigtig ud til at kunne være flertal for det

forskellen er at der ikke længere står repræsentative overenskomster men kun står kollektive overenskomster vores opfattelse er at det her lovforslag trods alt er bedre end hvis ikke man vedtager noget

socialdemokraterne enhedslisten og andre har været inde på at det forslag

kunne vi da godt ønske os at det stadig kunne blive udkommet af det udvalgsarbejde der går i gang nu men vi vil gerne støtte det

presse lønningerne nedad højrefløjen arbejder i de her uger på at slå bunden ud af en del af transportbranchen

der blive indført kaos og fri liberalistisk leg i stedet for de nuværende ordnede forhold i godskørselsloven lønningerne vil blive banket nedad førerhusene åbnes for endnu flere lavtlønnede østarbejdere og trafiksikkerheden vil lide skade

sf mener ikke at vi skal have søvndrukne chauffører bag rattet og firmaerne skal ikke spekulere i dårlige arbejdsforhold for de ansatte i konkurrencen om at få ordrerne hjem

af hensyn til trafiksikkerheden og for at have fair konkurrence har vi siden nitten tre og halvfjerds reguleret forholdene for chauffører der kører med gods bus eller taxa med det her lovforslag vil regeringen med støtte fra resten af højrefløjen forringe vilkårene vi kan høre dansk folkeparti forsøge at træde vande og prøve den ene dag at sige én ting men i praksis gøre noget helt andet dagen efter mange gange ser vi repræsentanter for dansk folkeparti flå skjorten op slå sig for brystet

til danske jobs og mod social dumping med støtte til det her

gør dansk folkeparti det modsatte

hidtil har godskørselsloven betydet at løn og arbejdsforhold skal følge aftalerne i de toneangivende landsdækkende overenskomster hvis lovforslaget bliver vedtaget kan den enkelte vognmand i fremtiden indgå aftaler med alle mulige mindre grupper af ansatte

øvrigt gør sig den anstrengelse at tage en enkelt chauffør fra jylland og en enkelt fra københavn ja så går den også hen og bliver landsdækkende resultatet vil fuldstændig sikkert blive overenskomster som lige så godt kan trækkes i en automat i en discountforretning

råber højt om de ødelæggelser som den her lov vil føre med sig seriøse arbejdsgivere i for eksempel dtl danske vognmænd har sagt udfaldet har konsekvenser så langt øjet rækker det vil slå bunden ud af markedet og især selvkørende vognmænd vil blive knust i en nedadgående spiral sf mener at vi skal forsvare det ordnede og regulerede arbejdsmarked med tryghed for de ansatte og med fair vilkår for konkurrence mellem seriøse firmaer sf vil

danske jobs ordnede arbejdsforhold

havde den her konstruktive vilje til at prøve

er så godt for et folkestyre og som jeg synes langt hen ad vejen også er kendetegnende for transportområdet det vil jeg gerne kvittere for vi skal jo fald huske at baggrunden for lovforslaget som bekendt er en dom afsagt af højesteret i februar to tusind og femten i en sag anlagt mod trafik og byggestyrelsen højesteret fastslog at enhver vilkårlig kollektiv overenskomst for chauffører lever op til kravene i de tre love på gods bus og taxiområdet med lovforslaget foreslås det at indehaveren af en tilladelse til godskørsel buskørsel taxikørsel limousinekørsel sygetransport eller offentlig servicetrafik skal følge bestemmelser om løn og arbejdsvilkår for chauffører som findes i kollektive

det danske område det er således et krav at overenskomsten skal være indgået af danske arbejdsmarkedsparter og at overenskomsten skal være landsdækkende og for de bus gods taxi limousine sygetransport eller offentlig servicetrafik vognmænd

der ikke opfylder disse krav vil der være en overgangsbestemmelse og reglerne vil her først gælde når den pågældende overenskomst udløber eller kan opsiges eller når deres tilladelse udløber baggrunden for det er at undgå ekspropriative indgreb endvidere

at styrke tilsynet med overholdelsen af løn og arbejdsvilkår for chauffører der er omfattet af taxiloven det vil sige taxikørsel limousinekørsel sygetransport og offentlig servicetrafik og det sker ved at udvide overenskomstnævnets virksomhed til også at omfatte kørsel i medfør af taxiloven konsekvenserne af lovforslaget vil være en positiv udvikling af sunde konkurrencevilkår og en bedre færdselssikkerhed som bekendt fremsatte den tidligere regering i foråret

bortfaldt som følge af udskrivningen

genfremsatte oppositionen så lovforslaget nu som l to og halvfjerds oppositionens lovforslag har som forudsætning at vognmændene kun kan følge én bestemt kollektiv overenskomst

bestemt kollektiv overenskomst et sådant krav er efter min opfattelse ikke acceptabelt

vi det udgangspunkt at staten så vidt muligt ikke blander sig i reguleringen af løn og arbejdsvilkår men overlader det til arbejdsmarkedets parter at fastsætte det man skal derfor være varsom med at blande sig i forhold der bygger på hævdvundne traditioner som den danske model jeg synes der har været

en god debat her i salen men jeg vil

tilføje et par bemærkninger jeg noterede mig at dansk folkepartis ordfører herre kim christiansen jo var inde på at for dansk folkeparti var det helt afgørende at man var sikker på at vi i hvert fald gjorde hvad vi kunne i forhold til social dumping

monopol at der ikke kun skal være én overenskomst men flere overenskomster men jeg forstår

det der altid er karakteristisk ved

og jeg opfatter det jo som konstruktivt og bliver helt trist når jeg hører nogle partier herinde

tilkendegive på baggrund af

i udvalget eller ovre

om vi kan prøve at finde nogle formuleringer som betrygger de forskellige jeg hørte faktisk også at alternativet og radikale

at der var nogle ting dér som de gerne ville være sikre på at man åbnede op for alle slags køkkenbordsaftaler som jeg vælger at kalde dem men at det var

jeg vil gerne være med til at vi prøver at se om vi kan finde hinanden i en beskrivelse af

fra hinanden hvorfor skal vi begynde at lægge os fast på nogle definitioner når det hele går ud på at vi skal møde hinanden til en forhandling og

trukket os ud af den vildfarelse som

hviletid også lige pludselig begyndt at blive reguleret i en overenskomst

det var godt at vi fik det sat på plads det vil jeg ikke gå ind og diskutere mere for det er der ingen grund til

nu står det så lysende klart som det kan og så kan vi jo forholde os til det som det går ud på men altså jeg ser frem til at vi prøver at finde en god løsning sammen jeg synes det er et godt

men kan godt se at der kan være nogle ting

skylder ikke bare at sige om højesteretsdommen at det gælder

så hurtigt som muligt at komme forbi højesteretsdommen

i orden at tage ved lære af en højesteretsdom og lige se

selv om man ikke er enig i at den retstilstand skal være

er da i hvert fald synes jeg en indikation af at man trods alt skal prøve at se på om ikke man kunne fjerne monopolet så der ikke kun er én overenskomst men måske flere måske også at overenskomstnævnet var bredere sammensat så jeg opfordrer til og håber på at ordførerne sammen med mig vil prøve på at bane vejen for at vi kan finde hinanden og lande noget i et kompromis men hvor vi altså kan

os alle sammen i det det vil jeg gerne

at partierne har haft en intention om

administrerede efter men nu er det jo ikke længere intentionen det fremgår jo klart af har nævnt det i min ordførertale

intentionen at genoprette

så må man jo spørge betyder det så når man ikke vil tilbage til retstilstanden fra før højesteretsdommen at så var man egentlig også utilfreds med

og som det jo i princippet har været

tre og halvfjerds

kunne aflønnes på provisionsbasis eller ikke aflønnes

sikrer man at der er flere overenskomster og lad os da mødes

henning hyllested over for en ordfører stod og remsede en masse overenskomster op ja men de skal jo rette sig ind efter den ene overenskomst

derfor jeg siger hvorfor skal vi dog have det monopol lad os da mødes og prøve at finde ud af om vi ikke kunne lave noget vi alle sammen kunne se os

der er ikke kun én overenskomst på det her område

have nogenlunde ens løn og arbejdsvilkår

at der er overenskomster som er billigere end andre så der opstår unfair konkurrence imellem vognmandsvirksomhederne på området det er intentionen men der findes rigtig mange overenskomster fordi man selvfølgelig som ansvarlige arbejdsmarkedsparter tilpasser overenskomsterne til de dele af transportområdet

også udvide overenskomstnævnet og så tror jeg vi begynder at få alle folk med i det så lad os nu prøve at arbejde sammen om det og i virkeligheden må jeg da sige at vi har en grund til også at sige til

kim christiansen at det da sådan set var ham der

startede det op og lad os nu blive ved den linje alle sammen så vi prøver

hjemmetræningen det er jeg

har fulgt hjemmetræningsarbejdet i rigtig mange år og jeg kender en del

være en del af hjemmetræningen ud

også har haft i erhvervspraktik herinde på

christiansborg

har stor glæde af den intensive træning de får simone har endda flyttet sig så meget at

en solstrålehistorie der vil noget men tilbage til selve sagen vi har indgået en politisk aftale

revision af hjemmetræningsordningen hvor vi får synliggjort og tydeliggjort nogle af de præmisser

til stede for at hjemmetræning

en god ordning til glæde for

det pågældende barn og barnets familie for al hjemmetræning og al behandling

i den revision der er til debat i dag

sandsynligvis også en ny håndbog som netop skal gøre det mere klart for kommunerne hvordan de skal håndtere de udfordringer

den udfordring der er omkring hjemmetræningsordningen ekstremt forskelligt nogle kommuner benægter næsten at forældrene har en ret dertil

nogle enkelte kommuner som bliver rost af forældregruppen

når en af landets største kommuner ja faktisk den største

ikke grundlæggende lovgivningen det er galt med så er det måske af nogle andre holdninger eller fordi man ikke har nok viden til at løfte den opgave og den træning der skal være

samtidig også er respekt for at der skal være en individuel

ses i referatet men forældrene har faktisk lavet

et flot landkort hvor de har farvelagt det

er udfordringer hvor udfordringerne er grimmere end andre steder

nogle få grønne spots på landkortet og det er

hvor de møder forståelse for de udfordringer de

implementeringen af den revision vi lægger op til her det er jo kl der er den nærmeste dialogpartner med kommunerne

kommunerne respekterer den lovgivning der

sådan at kommunerne bevarer de nuancer og den forskellighed der kan være i tilrettelæggelsen af det sociale arbejde personligt synes jeg at der

i den undervisningspligtige alder nogle kommuner

fuld undervisningsuge fra den tid man har til hjemmetræning

synes at nogle kommuner skulle se på hvor retfærdigt det er for hvis kommunen selv skulle undervise de pågældende

undervisningsuge og hvis man ikke

give barnet en fuld undervisningsuge hvis det skulle undervises hjemme så kan det ikke nødvendigvis være retfærdigt

i den tabte arbejdsfortjeneste så der er nogle dialogområder som som vi stadig væk skal holde øje med

med forældrene og de børn og unge som som har glæde af

anbefaler at støtte op om lovforslaget som jo

nu bliver implementeret på et område hvor forældrene får mere omsorg og

for mange gange for at vinde en sag over kommunen så det er altså også en opfordring til at kommunerne skal være lidt mere imødekommende over for de forældre sådan at de forældre der har ret til og kan gennemføre en hjemmetræning

og set hvordan forældre og hjælpere træner børnene og de unge mennesker jeg må sige at det er en af de største oplevelser jeg har haft som politiker det var både rørende og smukt

glæde og børnenes motivation og deres øjne strålede det var også helt imponerende at se wilhelms hurtighed i at anvende stavepladen da han skulle kommunikere med mig og se og høre om erikas store fremskridt det er forældre der investerer hundrede procent

sætter deres egne behov

og meget andet til side for at hjælpe

se ens barn udvikle sig på trods af store hjerneskader og andre medfødte handicaps trods det at man måske har fået en besked om at det ikke kunne lade sig gøre det at vi har denne ordning i danmark er fantastisk for hvad ville alternativet være det kunne for eksempel være at man hverken havde overskud

til at have sit barn hjemme og at man som forælder ville blive nødsaget til

uden for hjemmet derfor er det så vigtigt at investere i denne mulighed og det skal ikke være sådan som vi har set

på hylden her det skal heller ikke være sådan at familierne skal kæmpe så hårdt for at få hjælp og det skal slet ikke være afhængigt af i hvilken kommune man bor

og jeg håber at dette lovforslag vil forbedre og styrke

er det aftalekredsens fornemste opgave at handle herpå i dansk folkeparti har vi haft en række spørgsmål og også forslag til præciseringer det er så ikke alle vi har fået imødekommet men der er sket

ministeren har også lovet at komme med en række præciseringer i vejledningen som gør det hele mere tydeligt dansk folkeparti støtter intentionerne

selvfølgelig er vi en aftalekreds

har børn som de hjemmetræner

betyder det rigtig rigtig meget for de forældre

bekendtskab med begrebet hjemmetræning for snart en del år siden hvor jeg var formand for børne og undervisningsudvalget

træne med deres børn det var efter noget der hed aba metoden som jeg aldrig havde hørt om før men

man skal jo lære så længe man lever og dengang kunne jeg virkelig

er helt fantastisk at vi har forældre som kaster så mange kræfter ind i at træne med deres børn det betyder som

erhvervsmæssige karriere og så videre på standby for at hellige sig arbejdet med

som kræver en meget intens

tidskrævende træning men det lønner sig

børnene gør fremskridt

dejligt at vi nu i dag får slået søm i at hjemmetræning er noget der er kommet for at blive og at det bliver skrevet ind i loven og

bliver tydeliggjort at det altså er et et tilbud i

forældre der har børn som af den ene eller den anden grund har behov for

vedtog tilbage i to tusind og otte hvor vi også vedtog at vi skulle revidere

skal gøre skal vi fortsætte med hjemmetræning eller skal vi ikke

vi alle sammen bakker op om så har der været rejst nogle bekymringer blandt andet

vil se at kommunerne benytter sig af

yderst sjældent at forældre beder om hjemmetræning til deres børn hvis

selvfølgelig lytte til den bekymring der er og følge området

for at se om der nu er grund til at foretage yderligere præciseringer eller andet og så kommer vi jo også med en vejledning på området som forhåbentlig kan

at vi som samfund sikrer en støtte og en hjælp

de allerbedste muligheder for at udvikle sig og

få et godt og værdigt liv vi har med hjemmetræningsordningen et tilbud der har vist sig i meget høj grad at kunne tilgodese det enkelte barns særlige behov og som bidrager til at skabe trygge rammer både om børnenes og om familiernes hverdag

alle folketingets partier er enige om

synliggøre ordningen så flere familier bliver opmærksomme på dens eksistens og i praksis får mulighed for at anvende hjemmetræningsordningen der er nemlig brug for at rette op på praksis i

mange kommuner en rundspørge fra forældreforeningen hjernebarnet viser at en meget stor del af foreningens medlemmer oplever

de nuværende hjemmetræningsregler i overensstemmelse med lovgivningen ordningen fungerer helt åbenlyst meget forskelligt fra kommune til kommune hjernebarnets undersøgelse viser at sagsbehandlingstiderne er voldsomt svingende hele fem og fyrre procent har oplevet en sagsbehandlingstid på over et halvt år og femten procent har oplevet at sagsbehandlingstiden har været over et år endda for nogles vedkommende meget længere end af et års varighed det er helt uacceptabelt og derfor er det rigtig godt at partierne er enige om at indskærpe vigtigheden af en hurtig sagsgang over for kommunerne et andet problem vi er stødt på

de vanskeligheder som nogle familier har med at få kommunerne til at bevilge en rimelig dækning af tabt arbejdsfortjeneste når børnene når den skolepligtige alder det drejer sig om situationer hvor barnet både får hjemmetræning og hjemmeundervises her har vi blandt andet set et

grotesk eksempel på hvordan forældre er blevet modregnet i dækningen

tabt arbejdsfortjeneste i forbindelse med hjemmetræningen ud fra en forudsætning om at barnet blev undervist tredive timer om ugen selv om det pågældende barn ifølge forældrene selv har et udviklingsniveau der svarer til en to tre årig s og derfor naturligvis ikke hjemmeundervises tredive timer om ugen selv om det er normen for folkeskolen

den konkrete sag jeg nævner den kun som et eksempel for at illustrere hvor vigtigt det er at det nu i

slås fast at det i vejledningen vil blive tydeliggjort at der kan ydes hjælp til dækning af tabt arbejdsfortjeneste på fuld tid til forældre der hjemmetræner også når barnet eller den unge samtidig hjemmeundervises hvis barnets behov for hjemmetræning tilsiger det jeg synes det er rigtig vigtigt at vi får slået det fast der gives i flere høringssvar udtryk for en bekymring for om vi med revisionen faktisk får ændret

den omtalte urimelige modregningspraksis jeg forstår godt bekymringen men vi har ikke kunnet komme længere med en præcisering af retten i selve lovteksten til gengæld håber jeg at vi i den kommende tid vil se sagsafgørelser der sikrer en rimelig dækning af tabt arbejdsfortjeneste og hvis det ikke

vil enhedslisten tage problemstillingen op igen fordi

en høj usaglig modregning ved hjemmeundervisning jo i praksis betyder at det bliver økonomisk umuligt for en familie at hjemmetræne deres barn

vil helt åbenlyst være i modstrid med den intention der ligger i lovrevisionen der peges i nogle høringssvar også på at der bør indføres en bestemmelse om

opsættende virkning ved anke så der ikke kan ske en reduktion af tildelte ydelser

afgørelse er færdigbehandlet

det synspunkt er jeg faktisk helt enig i og jeg håber det bliver

muligt at imødekomme ønsket ikke gennem indarbejdelse i dette lovforslag men ved en stillingtagen til det beslutningsforslag der ligger til behandling her i folketinget om en generel indførelse af opsættende virkning ved anke det er et rigtig vigtigt princip at få vedtaget hvis vi skal sikre en ordentlig retsstilling på hele handicapområdet

de bemærkninger skal jeg tilkendegive at enhedslisten støtter

til en revision ud fra den klare forventning at det vil være med til både at klargøre reglerne

at få ændret praksis i en række kommuner så flere forældre får mulighed for at benytte hjemmetræningsordningen til deres børn og så ordningen i praksis bliver håndteret gennem en bedre en mere konkret

det ikke rimeligt at man skal kæmpe en hård kamp mod systemet for selv at tage over det skal være ubureaukratisk og det skal være nemt

er intentionen sådan set også at understøtte at afgørelser om hjemmetræning altid foretages ud fra en samlet vurdering af hvad der er det bedste for barnet jeg er ikke i tvivl om at forældre altid vil det bedste for

i stand til at udføre træningen og at træningen samlet set fremmer barnets trivsel jeg mener også det er helt rimeligt at sundhedsfaglige træningselementer som er fastlagt som sygehusbehandling eller har karakter af specialiseret sundhedsfaglig behandling ikke godkendes som en del af hjemmetræningen ligesom jeg mener det er relevant at inddrage sundhedsfaglige kompetencer hvis træningen indeholder fysisk sundhedsfaglige elementer i hvad der må betragtes som et ikke uvæsentligt omfang

set kun det er rimeligt over for børnene at vi stiller nogle krav

når man hjemmetræner et barn der når skolealderen de eksempler vi har hørt om hvor kommuner reducerer dækningen af tabt arbejdsfortjeneste med det antal timer som et alderssvarende barn ville have i folkeskolen er jo helt urimelige

er hjemmetræning jo meget mere intenst

det er derfor helt urimeligt at sætte samme tidsperspektiv

at hjemmetræner på fuld tid

af forudsigelige udgifter til træningsredskaber kurser medhjælpere med videre det giver kommunerne en mulighed for at skære en masse bøvlet bureaukrati

de her revideringer styrker hjemmetræningsordningen

og mere samfund og vi er sikre på at det kommer barnet til gode at blive trænet i vante rammer

dem der kender det bedst vi er også sikre på at det er værdifuldt for forældrene at kunne tage konkret handling og forbedre deres barns liv i en situation som er utrolig svær for enhver familie

af revideringen af loven om hjemmetræning har vi modtaget rigtig mange henvendelser fra de berørte familier og en af de ting der er gået igen er glæden

og få forbedret sin livskvalitet

revisionen af den her lov har vi forenklet reglerne og sikret at afgørelser om hjemmetræning tager afsæt i en samlet vurdering af

vi har indført krav om inddragelse af sundhedsfaglige kompetencer i forhold til træningsmetoder vi har efter ønske fra både forældre og kommuner skabt mulighed for at reducere antallet af tilsyns og opfølgningsbesøg og vi har gjort det muligt for kommuner og forældre

det sidste punkt synes jeg er vigtigt for at forhindre

været tilfældet løbende skal diskutere refusion af en lang række udgifter eller populært sagt kæmpe fra bilag til bilag i den proces vi har haft omkring revisionen af den her lov har

kontakt med interesseorganisationerne bag de forældre der hjemmetræner

og også i meget høj grad med de enkelte forældre jeg tror det er den

modtaget flest henvendelser over de sociale medier

bekymrer det mig også lidt at vi helt op til i dag

jeg noterer mig at forældrenes bekymring i høj grad går på om kommunerne vil leve op til den reviderede lov jeg har også modtaget det danmarkskort der viser at der er langt mellem de kommuner som efter forældrenes mening forvalter det her rigtig godt derfor mener jeg at vi fra socialudvalgets side skal være utrolig opmærksomme på

er aftalepartierne enige om at kommunen bør have særligt fokus på hurtig sagsbehandling i sager om hjemmetræning så vi er også klar til at handle hvis det ikke bliver bedre med forvaltningen af den her lov ude i kommunerne vi er enige om at de kommunale sagsbehandlere skal

kendskab til reglerne og være opmærksomme på at informere forældrene om hjemmetræningsmuligheden vi vil også understøtte sagsbehandlerne yderligere på hjemmetræningsområdet ved at opdatere håndbogen om hjemmetræning

med alle disse tiltag

træder i kraft stemmer alternativet for

fra folketingets side og det er altså alle partierne plus ministeren

ikke har fungeret godt nok derfor har der været brug for præciseringer

især peger på deres rolle og funktion

i forhold til deres borgere vi taler om omkring to hundrede børn som har meget stærke handicaps og hvor forældrene har mulighed for at vælge selv at hjemmetræne dem det betyder så også at kommunerne skal tage det til efterretning at forældrene har den ret

opfyldt forskellige forhold som loven også præciserer

en dokumenterbar metode der bliver anvendt at sundhedsfaglige personer er involveret i det når det er nødvendigt

mellem kommunen og forældrene forstået på den måde at kommunen skal hjælpe forældrene med at få den ret imødekommet som de har jævnfør lovgivningen kommunen er jo til for at hjælpe borgeren også til at det

går den vej som de gerne vil når det er muligt lovgivningsmæssigt

alle de henvendelser som vi har fået som

noget om hvor meget bekymring der faktisk er vi får rigtig mange bekymringsmails

borgere og fra forældre som føler sig presset og som ikke helt kan forstå den behandling de får i én kommune

behandling andre får i en anden kommune derfor handler det altså også om at kommunerne ser det som deres opgave at hjælpe forældrene tilrette ved at bruge de muligheder som den her lovgivning giver det er derfor vi lovgiver om det

er derfor vi har gjort os rigtig meget umage med at alle partierne i folketinget er enige om den her lov

siger noget om hvor vigtig vi mener at den her sag er for de borgere som jo

meget sårbare og meget udsatte forældre og familier fordi de har et barn med

også vigtigt at se på den usikkerhed der kommer i en kommune hvis

oplever at deres sag tager umanerlig lang tid derfor er der også i lovforslaget understreget vigtigheden af at kommunerne sætter fokus netop på sagsbehandlingstiden men også at de gør brug af den viden der er i

hedder viso og som jo fungerer rigtig rigtig fint og bliver meget berømmet af mange kommuner for at kunne hjælpe med viden

de problemstillinger som kommuner der har få sager af den her karakter ikke kan have på samme måde

tilfredsstillelse synes jeg at vi kan se at

hjemmetræning er et område som kommunerne skal håndtere efter den hensigt som ligger i loven og hvad meningen med loven er for meningen er

de borgere som har brug for en håndsrækning

at kunne tage vare på deres barns

er nævnt i loven og det er især vigtigt fordi familien og forældrene jo ofte oplever at de har et særligt ansvar over for deres barn som har meget stort handicap

ment som en klargøring og som en understregning af at hjemmetræning er her og er et legalt valg for forældrene og at kommunerne er sat i verden for at hjælpe forældrene med at nå det de gerne vil inden for de rammer som lovgivningen giver

i offentlige tilbud til den her gruppe børn men også ved alternative metoder som er brugt og anerkendt andre steder end i danmark den frihed og mulighed skal de fortsat have for der er ingen tvivl om at det gør en stor og vigtig forskel for

udvikling og trivsel at deres forældre involverer sig og tager så stort et ansvar for deres

den styrke de forældre har skal understøttes samtidig har vi også fra adskillige henvendelser fra forældreorganisationerne hørt at kommunernes praksis hvad angår godkendelser og tilsyn med den her ordning er meget forskellig og kommunerne og kommunerne har givet udtryk for at det er en lov som er svær at administrere det har derfor også været vigtigt at vi i forbindelse med revisionen af loven kunne gøre reglerne klarere og enklere samtidig med at der kunne skabes større viden og anerkendelse af hjemmetræningsordningen samtlige folketingets partier har forhandlet sig frem til en fælles politisk aftale som er grundlaget for det lovforslag vi nu i dag behandler og

vil gerne kvittere for et rigtig godt og grundigt

at forældre også fremover reelt skal have en mulighed for at hjemmetræne deres børn enten på fuld tid eller i kombination med kommunal socialpædagogisk bistand at forældre skal kunne skal kunne tage ansvar for at gennemføre træningen og at kommunen i samarbejde med forældrene kan sikre sig at træningen opfylder barnets behov ud fra en samlet individuel vurdering for at sikre kvaliteten af træningen skal der være tilsyn med og opfølgning i forhold til træningen

med inddragelse af relevante faglige kompetencer og dermed også en tæt dialog mellem forældre og kommune men med forældrene som dem der i det daglige bedst kender barnets behov og udvikling sf ønsker også at forældre fremover skal kunne få tabt arbejdsfortjeneste og økonomisk støtte

kurser hjælpere osv som er nødvendige for træningen

til gavn for barnet den del volder tilsyneladende en del problemer i samarbejdet mellem forældre og kommuner ikke mindst når hjemmetræning sker samtidig med hjemmeundervisning derfor håber vi i sf også at der med klare regler kan skabes en mere ensartet praksis på området godt understøttet af den håndbog som skal følge med loven så der skabes større

kendskab til ordningen for der er så vidt man kan høre meget stor forskel på hvor godt kommunerne kender til ordningen og hvor meget forældrene

informeres om muligheden samtidig har det været et ønske fra sf at forenkle praksis omkring økonomisk støtte til redskaber så forældre og kommuner ikke for hvert indkøb skal forhandle om hvorvidt det kan dækkes eller ej derfor er det skrevet ind i lovforslaget at kommuner og forældre har mulighed for at aftale et fast beløb til træningsredskaber kurser og hjælpere sf støtter forslaget men vi noterer os også høringssvarene hvoraf nogle af dem allerede er indarbejdet i lovforslaget mens andre er noget vi skal være opmærksomme på af høringssvarene fremgår det især fra forældreorganisationerne og det gælder også de mange henvendelser jeg på det seneste har modtaget at man som forældre stadig er nervøse for retssikkerheden og den uens praksis og fortolkning af loven

at der skal være en ny og bedre vejledning og mere kommunal opbakning men den usikkerhed som forældrene har lytter jeg til og den gør faktisk indtryk for den vidner om bitre erfaringer og en mistillid mistillid til at ordningen reelt forbedres

skal ske en opfølgning på implementeringen så vi kan se om implementeringen også virker efter hensigten der

forhandlinger om revision af hjemmetræningsreglerne som de fleste vil vide kæmper mange forældre med hjerneskadede børn

hjemmetræne deres børn derfor havde jeg også set frem til at vi nu endelig kunne lave nogle gode rammer som var ordentlige for børnene

vi kunne se os selv i spejlet og sige at nu havde vi forbedret forholdene for nogle familier der ikke har det nemt for det er ikke nemt at være mor eller far til et hjerneskadet barn med alle de udfordringer det giver for en familie og så samtidig føle at man løber panden mod en mur når man mødes med skepsis og mistro fra det kommunale system det blev en mindeværdig proces mindeværdig fordi det tidligt i processen stod klart at forhandlingerne ikke drejede sig om at forbedre hjemmetræningsordningen men om at afbøde en yderligere forringelse af ordningen

ikke lykkedes at overbevise alle andre partier om vigtigheden af at hjemmeundervisning og hjemmetræning ikke må sammenblandes i kommunerne der er for mange kommuner

blander hjemmeundervisning og hjemmetræning sammen og det går i sidste ende ud over børnene

meget klart i dag at vi fortsat vil have fokus på sagen også fremadrettet det kan familierne godt regne med vi er også meget ærgerlige over at en række redskaber til at hjælpe hjerneskadede børn ikke længere kan bevilges som en del af hjemmetræningsordningen det gælder trykkammerbehandling

carbogenterapi anvendelse af refleksposer som ellers har været en del af hjemmetræningsordningen og en del af programmet fra family hope center et program som mange familier træner efter så blev det også for fattigt og for småligt da vi nåede diskussionen om egenbetaling på duftprogrammer

i støtten på forbrugsgoder lad mig illustrere hvad det ville have betydet mange af børnene bruger duftprogrammer hvor de stimulerer sanserne ved at

til forskellige stærke dufte for senere hen at kunne genkende dem

for eksempel kanel i krydderiskabet eller koriander som krydderurt stående på køkkenbordet jovist er det ofte noget man har i sin husholdning men hvis man har trænet dufte med

til gengæld er vi rigtig glade for at antallet af tilsynsbesøg nu begrænses fra seks til to besøg om året

også rigtig glade for at der nu kan indgås frivillige aftaler mellem familier og kommuner om udbetaling af et

således at man ikke længere skal indsende alle regninger og

slut vil jeg opfordre alle social og familieordførere til at besøge hjernebarnets center i herlev der hedder

at møde filippa william og elmo som alle bruger træningen til at få et bedre liv til trods

hjerneskaden må siges at have gjort et uudsletteligt indtryk på mig

stærkt anbefale andre politikere at komme ud på et besøg og møde disse børn

dette lovforslag og derfor bakker vi naturligvis op om det på trods af de knaster jeg

som man må sige finder sted men vi ser også frem til den evaluering af implementeringen som skal finde sted

i har bidraget til vi har haft nogle rigtig gode drøftelser og vi har alle

jeg var selv med helt fra starten da vi lavede forsøgsordningen nu er det

især med den her revision

en vare man skal gemme væk på hylderne i kommunen det her er et tilbud og

mulighed og det er en helt særlig støbning af mennesker der kan tage imod det her tilbud og knokle med det arbejde som der

hjemmetræne sit handicappede barn så tusind tak for den

pæne modtagelse skulle der dukke spørgsmål op undervejs i udvalgsbehandlingen vil jeg naturligvis stå til rådighed

kamp som mange veteraner har skullet kæmpe

deres situation det her lovforslag skal

at veteranerne ikke kommer i klemme mellem kommunerne når de under ophold på for eksempel et af vores veterantilbud har behov for hjælp efter serviceloven og at veterantilbuddet ikke bliver en økonomisk belastning for de kommuner hvor selve veterantilbuddet er placeret jeg tror at enhver kan høre at det her bliver

kasten bold mellem den ene

konkret betyder det her lovforslag at vi laver regler for det altså at vi laver regler

forsorgshjem for hjemløse og det vil altså sige at en veterans oprindelige opholdskommune bliver den kommune der er handle og betalingskommune for veteranen også selv om

vedkommende tager ophold i et veterantilbud som ligger i en anden kommune så indeholder lovforslaget i øvrigt også en række andre ændringer mest af ressortmæssig karakter som følge af ressortomlægningen ved

valgt at bide mærke i her er at jeg synes at man får løst et problem som selvfølgelig har skabt enormt stor frustration

vores veteraner og derfor støtter socialdemokratiet

uanset hvad man nu måtte mene om vores militære indsatser og bidrag rundtomkring i verden

at vi alle sammen kan være enige om at de soldater vi sender ud er mennesker som handler i danmarks interesse og på

fuldstændig uselvisk stykke arbejde i et arbejdsmiljø som jeg vist godt kan tillade

at beskrive som mildest talt meget

det skal de have vores alle sammens store tak og anerkendelse for veteraner

på krop og sjæl de har set og oplevet ting som kan være svære at slippe og nogle bliver så hårdt ramt at de får brug for hjælp

vi skal selvfølgelig gøre alt hvad vi kan

hjælpe dem med de udfordringer de står med derfor

venstre naturligvis også at vi nu med dette lovforslag sørger for

føler sig i klemme mellem kommunerne

kastebolde mellem kommuner som skændes om hvem der

de udgifter der er forbundet med

skal betale de udgifter der er forbundet med den veteran det er veteranens oprindelige opholdskommune

at betyde at der ikke længere vil være tvister på det her område det kan jeg næsten garantere at der vil

en række sager hvor kommuner har kæmpet med hinanden om hvem der skulle betale regningen for forskellige klienter

hvilken kommune der var opholdskommune og så videre men jeg vil hellere have at kommunerne slås med hinanden om regningen end

skal kæmpe for at få den hjælp som veteranen har

vi får nu entydigt slået fast at det altså ikke

kæmpe det er i givet fald kommunerne der skal kæmpe det er den oprindelige opholdskommune der skal betale regningen

veteranen bliver altså ikke en økonomisk belastning for den kommune som nu har et veterantilbud liggende det betyder jo også at kommuner forhåbentlig fremover vil være endnu mere positive over for at oprette tilbud for det betyder altså ikke

at det fremover er den oprindelige opholdskommune som afholder udgiften formålet er som andre ordførere har været inde på

kommer til at befinde sig i en konflikt

nuværende opholdskommune i den ofte energiske strid om

at det ikke er den enkelte veteran som skal bringes i en sådan klemme

med den intention støtter enhedslisten

så kommunen der finansierer altså også har visitationskompetencen det mener vi også er fornuftigt vi tror sådan set på at det her lovforslag kan ændre det faktum at flere veteraner har følt sig i klemme mellem kommuner

betales af den kommune hvor de sidst havde folkeregisteradresse også selv om de

og ved i hvad det manglede bare i alternativet er vi glade for at vise veteranerne respekt ved at støtte

det helt naturligt at lave de samme regler

hvem der betaler hvad og hvornår derfor er det den oprindelige opholdskommune der både er betalingskommune og handlingskommune og den kommune der bidrager til mellemkommunale refusioner

som vi kender det fra anden lovgivning

undre at der er gået en hel del år inden vi har fundet på at lave den her ordning men nu kommer den så

til netop dem og deres problemer i den situation skal de bruge deres energi på at komme sig de skal ikke lide under vores systemers opdeling og føle sig i klemme mellem kommunerne når de har brug for hjælp efter den sociale lovgivning under ophold i veterantilbud generelt må man sige at det ofte faktisk er enklere og mere smidigt for sagsbehandlingen hvis opholdskommunen og handlekommunen følges ad

det er vi altså også med til at sikre med det her lovforslag

i hvert fald for veteraner et andet formål med lovforslaget er at det ikke bliver

at de har et veterantilbud liggende reglerne vil dermed komme til at ligne dem

forsorgshjem og herberger kommuner og veteran og hjemløseorganisationer tilkendegiver da også i deres høringssvar at det er et skridt i den rigtige retning så i sf støtter vi

sted vi skal passe på dem mens de er på tur men vi skal så sandelig også tage ansvar for dem når de kommer hjem igen derfor synes jeg virkelig det har

på både krop og sjæl

de i det kommunale system de har været villige til at ofre deres liv i

ender de med at skulle slås med kommunerne om hvem der skal finansiere

kan være en svær økonomisk opgave at skulle løfte

så det bliver den oprindelige kommune som får både handle og betalingspligten det vil gøre at veteranerne ikke ender som kastebold i det her system og jeg ved der sidder mange derude som er enormt lettede over at det her nu er kommet på dagsordenen her i folketinget så stor stor ros også til ministeren og ministeriet for at det her

nu endelig bliver vedtaget vi har heppet for det i konservative kredse

lang tid netop fordi vi har hørt de nødråb som har været så vi er meget meget glade for det her lovforslag og

er blevet modtaget på lovforslagets primære formål er lige præcis

den enkelte veteran ikke kommer i klemme

når man har behov for hjælp efter den sociale lovgivning

under sit ophold i et veterantilbud

ikke bliver en økonomisk belastning for de kommuner hvor de ligger der har været et ønske om den foreslåede ændring fra flere sider det er også nævnt her

kun de politiske partier det har netop også også været fra

og så har ønsket også været udbredt blandt kommunerne derfor ser jeg frem til en fortsat positiv behandling af forslaget i udvalget og jeg står naturligvis også til rådighed her hvis der skulle være yderligere spørgsmål til

behandle et lovforslag som vil give valgret til en lidt større kreds af vælgere

jeg vende tilbage til lige om lidt for med en vedtagelse af lovforslaget vil personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne fremover kunne stemme til kommunale og regionale valg og europaparlamentsvalg

har været et stort ønske fra blandt andet institut for menneskerettigheder og fra nogle af folketingets partier

et ønske som vi nu imødekommer og jeg håber selvfølgelig derfor at vi vil kunne finde sammen om at få selve

så vi også kan følge den tradition vi har for at

ændringer der sker med bred opbakning i folketinget en udvidelse af kredsen af vælgere skal naturligvis ske inden for grundlovens rammer som det fremgår af lovforslagets bemærkninger

regeringens vurdering at grundloven ikke giver mulighed for at give valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger

vil gerne uddybe hvorfor dette er et statsretligt og ikke et politisk spørgsmål ifølge

har man valgret til folketingsvalg hvis man opfylder opfylder fire betingelser for det første skal man have dansk indfødsret det vil sige dansk statsborgerskab for det andet skal man have bopæl i riget for det tredje skal man have nået valgretsalderen som er fastsat til atten år og for det fjerde må man ikke være umyndiggjort den sidste betingelse er den centrale i lige præcis den her sammenhæng for det er regeringens vurdering at grundlovens § ni og tyve indebærer at i alle tilfælde hvor en person er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § seks må den pågældende fortabe valgretten efter grundloven er der dermed ikke mulighed for at give personer der som følge af værgemål efter værgemålslovens § seks

valgret til folketingsvalg det tilsvarende gør sig gældende for folkeafstemninger da det følger af grundloven at de personer der er stemmeberettigede til folkeafstemninger er de samme som dem der har valgret

folketingsvalg

vil jeg ikke gennemgå her men jeg kan henvise til den besvarelse som justitsministeren har afgivet til folketingets retsudvalg om det her spørgsmål og det vil vi også kunne uddybe nærmere under udvalgsbehandlingen men af de årsager som jeg netop har beskrevet kan regeringen ikke støtte beslutningsforslag b syv og halvfjerds som er fremsat af sf

pålægger regeringen inden udgangen af to tusind og seksten at fremsætte de nødvendige lovforslag der senest i to tusind og atten muliggør at personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne får valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger vi kan i sagens natur ikke lave lovændringer som er i strid med grundloven og det vil altså kræve en grundlovsændring

og folkeafstemninger lovforslaget omfatter derfor ikke

valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger som allerede nævnt i min indledning ønsker ønsker vi sådan set at flest mulige skal kunne stemme i danmark og hvis grundloven betyder at der vil være forskellige valgretsbetingelser ved forskellige valg så tager vi det med

valgretsbetingelser faktisk ikke er noget nyt de eksisterer allerede i dag der er forskel på hvem der kan stemme til forskellige typer af valg

kræves det feks at man har dansk indfødsret mens det ikke er en betingelse ved kommunale og regionale valg og ved europaparlamentsvalg

til forholdet til menneskerettighederne som er omtalt i beslutningsforslagets bemærkninger det fremgår af bemærkningerne at begrænsningen af valgret for personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne kan bringe danmark i strid med menneskerettighederne efter regeringens opfattelse er fratagelse af stemmeretten for personer der er under værgemål ikke i strid med den europæiske menneskerettighedskonvention og også på dette punkt

henvise til justitsministerens besvarelse af et spørgsmål fra retsudvalget

uanset at lovforslaget ikke omfatter valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger og at regeringen som følge af grundlovens begrænsninger ikke kan støtte det

håber jeg at vi nu får en god og konstruktiv debat for lovforslagets formål er inden for grundlovens rammer at udvide kredsen af stemmeberettigede til kommunale og regionale valg og til europaparlamentsvalg og vi kan derfor glæde os over at endnu flere

behandlet samlet og og

det er institut for menneskerettigheder som er indtrådt

status nu og her på retssagen er at

jo rigtigt at med lovforslaget får personer under værgemål stemmeret ved valg til kommunalbestyrelser regionsråd og europa parlamentet det omfatter

cirka to tusind danskere der er underlagt

det såkaldte § seks værgemål og det betyder

fra socialdemokraternes side støtter vi lovforslaget fordi vi ønsker et stærkt og velfungerende demokrati

flest mulige bliver inddraget vi er meget optaget af at personer med handicap på lige fod med andre kan deltage i det politiske og offentlige liv herunder retten til og muligheden for at afgive stemme og modtage valg som det fremgår af handicapkonventionen af samme årsag har vi derfor også da vi sad i regering

en række tiltag der netop har sikret øget tilgængelighed så flere får mulighed for at deltage i stemmeafgivelsen og demokratiet blandt andet ved

afstemningssted i kommunerne sådan at personer med handicap ikke nødvendigvis skal stemme derhjemme men også kan komme hen på et afstemningssted og være med i den festlighed og den stemning det giver at være en aktiv deltager i demokratiet

sikre en større fleksibilitet

hjælpebehov kan man ikke bare forvente at de kan klare det på samme

uden der stilles krav om at man skal være forhindret på afstemningsdagen og også at man kan brevstemme i en anden kommune end der hvor man ellers bor så vi bakker op om lovforslag

ministeren gennemgik omkring grundloven

revidere grundloven men vi ser frem til den debat det kan give

har der i hvert fald ikke været indtil nu men det er jo interessante spørgsmål der bliver stillet så det er fint at vi også får det taget med i udvalgsbehandlingen af de to sager lige nu støtter vi lovforslaget men

er et flertal i dag lovforslagets formål er at give personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne

og europaparlamentsvalg med lovforslaget får de personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne og som ligeledes opfylder de øvrige valgretsbetingelser valgret til

europaparlamentsvalg som konsekvens heraf bliver den samme persongruppe ligeledes valgbar til kommunale og regionale valg og europaparlamentsvalg og kan således også opstille flere af høringssvarene er også positive dog er det i høringssvarene fra institut for menneskerettigheder og danske

ligeledes gives valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger i den forbindelse er det blandt andet anført at organisationerne ikke er enige i regeringens fortolkning af grundlovens § ni og tyve hvorefter denne er til hinder for at give

ret til folketingsvalg og dermed også folkeafstemninger til personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens §

at personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne efter værgemålslovens § seks ikke har valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger det virker jo også både logisk og sympatisk

og så længe der er flere forskellige udmeldinger om hvordan denne passus i grundloven skal forstås

ikke har nogen form for garanti for at det ikke er en overskridelse af grundlovens bestemmelser

en hundrede og tredive er et skridt i den rigtige retning og det vil vi i dansk

glæde os over dansk folkeparti er altid

som kan gøre det bedre for mennesker med handicap

afgive deres stemme så dansk folkeparti støtter l en hundrede og tredive men afventer

svar på at det er i strid med grundloven og

vil overholde grundloven det skal vi gøre men vi har ikke skrevet under på at vi aldrig vil lave den om eller at vi ikke har holdninger til den

mennesker som er frataget deres retlige handleevne af økonomiske hensyn at have valgret til folketinget og folkeafstemninger synes dansk folkeparti så at man skal lave grundloven om

ligger i begrebet at være myndig er at man har retlig handleevne når man ikke har retlig handleevne

grundloven og hvordan man kan fortolke

diagnose og har svært ved at styre sin økonomi at have stemmeret og det at sætte et kryds på valgdagen

er en universel rettighed i et demokrati det er ikke noget man skal gøre sig fortjent til eller noget der er forbeholdt de velstillede eller mændene eller de raske den form for tankegang hører fortiden til værgemålslovens § seks handler altså om mennesker som har svært ved at styre deres økonomi på grund af for eksempel psykisk sygdom eller sygdom eller en funktionsnedsættelse det betyder ikke at de ikke har politiske holdninger eller er mindre værd og deres evne til at vide hvad det er for samfund de ønsker at bo og leve i og være borger i

mere end hundrede år efter den grundlovsændring der gav stemmeret til

stadig væk har en gruppe mennesker i vores samfund

det er også i strid med grundlæggende menneskerettigheder som de

verdenserklæring og konventionen om borgerlige og politiske rettigheder det her handler grundlæggende

ligeværd om lige rettigheder og der er alt for mange

eksklusion af mennesker med handicap i vores samfund generelt set det viser sig rigtig tydeligt når

efter enhedslistens opfattelse ingen

både lovforslaget og beslutningsforslaget det er der ikke nogen tvivl om lovforslaget

end beslutningsforslaget lovforslaget indebærer at man får lov til at stemme til regionalvalg kommunalvalg og

årsagen skulle så være at grundloven forhindrer det fordi grundlovens bestemmelse i § ni og tyve siger at

mennesker der er umyndiggjort ikke

fortolkning om man kan ligestille ordet umyndiggjort med det at være underlagt værgemål på trods af at ordet umyndiggjort ikke har fandtes i dansk lovgivning siden

det er for mig at se en meget snæver snæver juridisk fortolkning

at der er mange ting i vores grundlov som hele tiden er underlagt fortolkning for eksempel står der også at vi har ret til en bolig og der er alligevel rundt regnet seks tusind mennesker i danmark som ikke har noget sted at bo

gruppe borgere som har anlagt sag ved domstolene og det er vanvittig vigtigt

udfordre justitsministeriets fortolkning af grundloven og vi kan få afklaret om domstolene er enige i at man skal forstå grundloven så snævert som justitsministeriet gør

det håber jeg ikke jeg håber at domstolene sætter justitsministeriet på plads og at vi står her igen

den her gruppe borgere kan få den fulde valgret hvis det ikke sker

er det enhedslistens klare holdning

nogle gange skal man rykke lidt på fundamentet især når fundamentet er så gammelt og fundamentet udelukker en gruppe borgere som helt tydeligt bliver udelukket af både usaglige og gammeldags grunde

godt at i har fremsat det igen

fremsætte det igen og igen indtil vi får det vedtaget fordi det er sindssyg vigtigt vi har

nogle andre forslag til hvordan man kan gøre mere for at mennesker

kan deltage mere i demokratiet ved sidste folketingsvalg lavede vi for første gang valgmateriale

andre former for handicap det synes vi bør være obligatorisk for alle partier

retten til information

i stemmeboksen til et valg jeg kan i øvrigt forstå at vi kan rose regeringen for at være i gang med at udforme det lovforslag så det

trods alt også en glædelig nyhed nyhed men som sagt

gemmer sig bag grundloven i det her tilfælde på trods af at det lyder til at alle er enige om at vi kommer til en dårlig konklusion så er det bare rigtig

alvorligt som jeg ser

fundamentet for vores demokrati at vi har tiltro til at borgerne ved hvad der er bedst for dem selv og derfor skal de naturligvis også være med til at indrette samfundet sådan at det er bedst

en gruppe mennesker i vores samfund for

domstol har fastsat

er til deres eget bedste de er blevet umyndiggjort når jeg netop mener at forudsætningerne for vores demokrati og den store medbestemmelse vi som borgere har her i danmark beror på at vi ved hvad der er bedst for os

at mennesker som ikke ved hvad der er bedst for dem selv

at de her mennesker

eget liv og nu vil man give give dem retten til at styre andre menneskers liv

man stemmer på politikere som vil føre en politik som omhandler alle mennesker i danmark

hvor mange flygtninge vi skal tage imod her i danmark eller hvor høj kontanthjælpen skal være

at beslutninger i deres eget liv skal kunne træffe helt afgørende beslutninger på vegne af os alle sammen

det er så få mennesker der er tale om

få en afgørende betydning ved et valg men det mener

argument tager man ikke demokratiet alvorligt det her er principielt

både lovforslaget

man ikke er i stand til at tage vare på sin egen formue så er man heller ikke stand til eller berettiget til at have en holdning til det samfund man lever og

og kunne fru laura lindahl lige uddybe om der er andre grupper i samfundet som liberal

hvorvidt man skal være umyndig

i de bemærkninger der er til lovforslaget og til beslutningsforslaget jo slet ikke tale om ludomaner det

størstedelen af den her gruppe mennesker som er umyndiggjort

udviklingshæmmede sindssyge mennesker skizofrene mennesker og svært demente

alle deres penge på noget som de vil fortryde bittert når deres mani

psykisk udviklingshæmning og skizofreni

økonomi eller retlige handleevne men i alternativet ser vi ikke nogen grund til også at fratage de mennesker deres demokratiske ret til at stemme ved diverse valg

derfor er vi positive over

stemme til kommunal regional

til regionalvalg kommunalvalg og europaparlamentsvalg men ikke til folketingsvalg

men jeg er dog lige så lidt ude på at bryde grundloven som mine kollegaer er så alternativets stemme for at lade målgruppen stemme ved folketingsvalg er selvfølgelig afhængig af at vi utvetydigt kan se at det ikke er grundlovsstridigt jeg tror ikke den her sag er stor nok til

berettiger en revision af grundloven men når bunken

det er velkendt at radikale venstre

mange mange år har for at få nedsat en grundlovskommission for vi

at grundloven er forfattet i et sprog som det er meget vanskeligt for nutidige mennesker at læse og forstå

et enkelt og at kongen har rigtig mange beføjelser hvis man læser den danske grundlov og tager ordene bogstaveligt

at kongen af nepal da han hørte om den danske grundlov

formulering af grundloven til alle i de bliver atten år

talerør for dem der meget gerne ser en grundlovskommission nedsat for vi få en revision af grundloven det har så vidt jeg har forstået partierne i folketinget meget lange udsigter også da vi gerne ser at det

skal være en meget bredt funderet grundlovskommission

man må formode at det er grundlovens § ni og tyve der har gjort at det at få et værgemål bliver tolket den måde som vi nu har hørt ved at google lidt her i eftermiddag jeg beklager at det var den vej jeg måtte gå for ret hurtigt

det gået op for mig at det er muligt at iværksætte et værgemål uden at den pågældende bliver

at fratage den retlige handlemulighed som det hedder i dag og som er det nye ord for begrebet umyndiggørelse

jeg er også enig med dem der har tilkendegivet at mennesker med et handicap skal behandles og have de samme muligheder som alle andre i samfundet

ret til uddannelse til almen dannelse til at være medborgere

kan lade sig gøre at leve med hvis man skal være medborger det har alle principielt ret til derfor synes jeg at det det er meget følsomt hvis man laver nyfortolkning af grundloven i folketinget

er op og ned i den her sag og det vil radikale venstre gerne bidrage til men som sagen er oplyst lige nu og med regeringens tilkendegivelser foretrækker vi

været muligt på nuværende tidspunkt inden vi træffer beslutning om hvorvidt grundlovens § ni og tyve kan tolkes på en ny

jeg tror det er folkeligt meget følsomt

kan ændre på grundlovens forståelse og tolkningen af grundlovens paragraffer det kræver et langt større forarbejde og en bedre

det kan vi jo se historisk at flere omgange man har udvidet kredsen af mennesker der har fået

men jeg vil ligesom andre anerkende at det her er

personlige eller økonomiske interesser nu blev eksemplet med

person er i stand til at kunne stemme til et folketingsvalg uagtet at

ikke er i stand til at formulere hvem det er de ønsker at stemme på der synes

under alle omstændigheder ligger i lovgivningen værgemål eller ej

du under alle omstændigheder kunne være i stand til frit at formulere hvem det er du ønsker

og alle der er i stand til at kunne gøre det

afgive deres stemme derfor bakker vi op

om l en hundrede og tredive som

b syv og halvfjerds ud fra nogle af de samme betragtninger som andre ordførere har fremført

udvidelse som betyder noget for de mennesker det handler om

flere danske borgere under værgemål mulighed for at stemme

det ønske har sf fremført ved flere lejligheder blandt andet i forbindelse med vores beslutningsforslag fra folketingssamlingen to tusind og tretten til fjorten dengang

ikke skal have stemmeret hvis man er umyndiggjort nu er venstre

vendt på en tallerken og bakker op om sfs synspunkt

at flest mulige inden for rammerne af grundloven skal have valgret

det er selvsagt meget glædeligt og på høje tid at regeringen med

hundrede og tredive har fremsat et lovforslag som hvis det bliver vedtaget vil give personer under værgemål stemmeret ved valg til europa parlamentet

og regionsvalg det fremgår af bemærkningerne at baggrunden for at man ikke søger at give denne gruppe valgret til folketingsvalg og folkeafstemninger er at regeringen vurderer at grundloven står i vejen herfor

intet er over eller ved siden af folketinget det er vi alle enige om det betyder naturligvis ikke at folketinget virker i et retsløst rum og kan tillade sig hvad som helst nej vi er underlagt nogle retstatsprincipper og det er vi glade for men vi skal sige fra når regeringen bruger henvisninger til grundloven til at opstille unødvendige begrænsninger for hvad vi kan vedtage af lovgivning

syv og halvfjerds der også skal give borgere under værgemål stemmeret

til folketinget og til folkeafstemninger institut for menneskerettigheder har nu over længere tid argumenteret for at vi krænker menneskerettighederne hver gang vi afholder folketingsvalg og folkeafstemninger og udelukker mennesker under værgemål

menneskerettigheder kan ikke udskydes med juridiske spidsfindigheder eller med at vi altid har fortolket grundloven på en bestemt måde

godt være at grundlovens tekst er hugget i sten i og med at den er så svær at ændre betyder det at vi

holdt fast i det syn på demokratiet og mennesker som grundlovens forfattere havde nej det forhold at grundloven er så svær at ændre betyder netop at vi i danmark er blevet utrolig gode til at fortolke grundloven for eksempel er det nu sådan som fru marianne jelved også pointerede at at

i grundloven står at man ikke må stemme til folketingsvalg hvis man er umyndiggjort men begrebet umyndiggjort har ændret sig gennem årene og bruges ikke længere i værgemålslovgivningen det står

forstand som ikke måtte stemme det hører ingen steder hjemme at holde fast i den gammeldags

fortolkning af grundloven grundloven skal ikke bruges til at retfærdiggøre krænkelser af menneskerettighederne den skal bruges til at opretholde retsstaten som fremført ved mange lejligheder

mener sf at det er uholdbart og udemokratisk at man med afsæt i lov om værgemål og en gammeldags

af grundlovens § ni og tyve i dag fratager en lang række danske borgere mulighed for demokratisk indflydelse derfor synes vi i øvrigt også på linje med institut for menneskerettigheder

skal gå et skridt videre og også give de her borgere valgret til folketinget og folkeafstemninger i sf mener vi ikke at der er nogen saglige hensyn

at personer under værgemål fortsat skal fratages retten til at stemme

og det problem bliver helt åbenbart når vi nu forhåbentlig giver de selv samme borgere stemmeret til europa parlamentet og kommuner og regioner blandt andet fordi umyndighedsbestemmelsen ifølge flere jurister blandt andet mads pedersen fra institut

for menneskerettigheder tidligere har været hængt op på en vis åndelig formåenhed og nu i vore dage primært hænges op på rådighed over sit eget bo som han udtrykker det dette sidste

ifølge selv samme mads pedersen begrundet med

jeg citerer at valgretsudelukkelsen af tekniske grunde måtte være knyttet

charter om grundlæggende rettigheder heri fastslås at enhver

og proportionelt er forbudt og det er jo helt klart ikke tilfældet hvis man eksempelvis som borger vil have indflydelse på budgetter og lokalplanlægning i alle landets kommuner men ikke har indflydelse på landets finanslove og planlove derfor håber vi også at regeringen og folketinget vil tage godt imod beslutningsforslaget men da

afrunde beslutningsforslagsdiskussionen er jeg nødt til at gøre

jo lyttet mig til at det er

man sige det her med at sidestille værgemål med

umyndiggørelse

så overveje hvordan man kan løse den lovgivningsmæssige

knude enten ved måske at ændre værgemålsbestemmelserne

tage det op i forbindelse med en grundlovsrevision

godt overholde grundloven og samtidig ønske en rimelig fortolkning og i sidste ende måske have et ønske om nogle ændringer grundloven

de demokratiske rettigheder men jeg tænker at vi må have afklaret om der er garanti for

analyse af om forslaget rent faktisk er grundlovsstridigt og gerne med indhentning af andre juridiske

kan se at de juridiske eksperter er uenige men også fordi vi på sigt kommer i karambolage med de internationale konventioner

lovforslaget derudover vil jeg sige at den her lille sag på linje med mange andre viser at den danske grundlov er ganske utidssvarende og at den skriger

på behovet for en grundlovskommission

som nævnt at få udvidet kredsen af stemmeberettigede til kommunale og regionale valg og til europaparlamentsvalg ved at vi nu giver valgret til personer der er under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne så det er altså med andre ord et lovforslag der handler om en af grundstenene i vores demokrati nemlig

jeg er glad for at konstatere her i salen at der faktisk er bred opbakning blandt partierne til det her lovforslag

sfs beslutningsforslag om valgret til personer under værgemål med fratagelse af den retlige handleevne til folketingsvalg og folkeafstemninger fordi vi ikke er indstillet på lave lovændringer der er i strid med grundloven jeg står naturligvis

udvalget måtte ønske at få belyst under selve udvalgsbehandlingen af

og borgeren ønsker at gøre brug af en tro og love erklæring

er det på begge områder kommunen som i den enkelte sag vurderer om den vil gøre brug af en tro og love erklæring ved genbevilling der er altså i loven den her såkaldte kan bestemmelse som kommunen kan benytte hvis det findes hensigtsmæssigt formålet med beslutningsforslaget er ifølge bemærkningerne at gøre sagsbehandlingen så hurtig og enkel som muligt samtidig med at det kommunale ressourceforbrug bliver begrænset og de lange sagsbehandlingstider bliver mindsket derudover bliver borgerne stillet bedre idet de ikke skal være utrygge eller nervøse

generelt vil jeg starte med at sige at regeringen naturligvis er enig i

ønskværdigt at man har en både hurtig og enkel sagsbehandling på det sociale område og vi er også meget enige i at mulighederne for forenkling helt generelt set skal afsøges det er indiskutabelt at en hurtig og enkel sagsbehandling er til gavn og glæde for borgerne som har behov for hjælp og støtte for at kunne få deres hverdag til at fungere lige så indiskutabelt er det at det vil være til gavn for kommunerne hvis administrationen kan lettes og det kommunale ressourceforbrug i den forbindelse kan begrænses

også fokus på regelforenkling og afbureaukratisering i det arbejde med en reform af servicelovens voksenbestemmelser som vi i regeringen er i gang med reformen skal ses i lyset af at vores nuværende servicelov særlig på voksenområdet efter min mening er blevet for kompleks og for svær for kommunerne at administrere korrekt

beslutningsforslaget nemlig det element der handler om obligatorisk brug af tro og love erklæringer i sager om genbevilling af hjælpemidler

præcis det her forslag faktisk i det reformarbejde formålet er nemlig at sikre at der kan ske en hurtig og en enkel sagsbehandling i forbindelse med genbevilling af hjælpemidler i regeringen vil vi derfor sørge for at lige præcis dette element af beslutningsforslaget bliver behandlet i regi af arbejdet med reformen

det kan blive drøftet i sammenhæng med øvrige initiativer som også indgår i den samlede reform af servicelovens voksenbestemmelser rent faktisk kan jeg sige at ministeriet i sidste uge præsenterede det her forslag for følgegruppen som er nedsat i regi

af arbejdet med reformen og tilbagemeldingen

modtaget meget positivt i følgegruppen det giver også god mening for

jeg tror vi alle sammen kan blive enige om at en genbevilling af en blindestok eller en benprotese altid skal kunne ske ved brug af en tro og love erklæring fra borgeren i de tilfælde hvor forholdene i al væsentlighed er uændret

giver det for mig at se absolut ikke nogen mening at sagsbehandle yderligere hvis den blinde eller den benamputerede borger på tro og love skriver under på at forholdene er uforandrede borgerens funktionsnedsættelse går jo ikke væk og behovet her er for mig at se indiskutabelt den anden del af beslutningsforslaget handler om obligatorisk brug af tro og love erklæringer i sager om genbevilling af handicapbiler og der må jeg sige at

skal ses i lyset af genbevillingsprocessens længde i

genbevilling af en handicapbil er altså som udgangspunkt noget først sker efter seks år

viser erfaringerne fra de konkrete sager at der næsten altid vil være behov for at indhente nye oplysninger også selv om borgerens funktionsnedsættelse i al væsentlighed er uændret det kan for eksempel være at borgerens kørselsbehov nu mere hensigtsmæssigt kan tilgodeses på anden vis end ved bevilling af en handicapbil

at at kørselsbehovet har ændret sig som følge af ændret uddannelses beskæftigelses eller livssituation helt generelt set så hvis brug af tro og love erklæringer i sager om genbevilling af bil

vil den enkelte borger når man læser lovgivningen få det indtryk at genbevilling af en handicapbil

være noget der sker uden yderligere sagsbehandling og uden indhentelse af nye oplysninger og det vil bare ikke være i overensstemmelse med virkeligheden hvor erfaringen viser at det tit ikke vil være tilstrækkeligt med de oplysninger der var til stede

har kommunerne faktisk i dag allerede mulighed for at genbevilge en handicapbil ved at bruge tro og love erklæring

finder vi i regeringen at det fortsat skal være op til kommunen at vurdere om en tro og love erklæring skal anvendes i den konkrete sag så samlet set den første del ser vi som en del af den samlede reform den anden del med genbevilling af handicapbiler

men i det tilfælde at man får handicapbil i en meget ung alder og man stadig væk er i samme type beskæftigelse og ens funktionsnedsættelse ikke er forbedret væsentligt

mener også vi skal gøre kommunerne opmærksom på at vi faktisk har skabt den her mulighed

befordringsbehovet er uændret og at funktionsnedsættelsen også er er uændret eller i hvert fald ikke væsentligt forbedret så giver det jo god mening og det

lave lovgivning hvor vi går ind og laver skal bestemmelser dem

at man kan følge tro og love erklæringerne i i voksenreglerne og der er i øvrigt også påbegyndt en møderække hvor man skal se på voksenreglerne i serviceloven socialdemokraterne går ikke ind for en obligatorisk ordning med med tro og love erklæringer og dermed at binde kommunerne

mange gange ellers taler om bøvl og administrativt bureaukrati og alt muligt andet

undrer vi os da over hvorfor de ikke

af tro og love erklæringerne når det nu er en hjemmel de har

men vi ser frem til det udredningsarbejde

og i respekt for det arbejde synes vi ikke at vi skal ind og og ændre på tingene nu

opfordring til at man går den lette vej

de sager der er egnet til det jeg har også noteret mig at der

der er sket forandringer eller forbedringer i et handicap

nu nævnte ministeren jo også her at kørselsbehovet kan kan forandre sig

forskel på om man skal have et almindeligt hjælpemiddel eller om man skal have en bil

hjælpemidler man kan give tro og love til så jeg tror

til velkendte sager og til ting der slides hurtigt ned

nogle meget langvarige forhold kan det godt ske at der skal

også for at sikre retssikkerheden for den borger der ellers ikke får det det mest optimale og

til at vi ikke kan gøre det hvis man læser beslutningsforslaget

folketinget skal pålægge regeringen at gøre det obligatorisk for kommunerne at

tro og love erklæringer ved genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler når borgerens funktionsevne ikke er forbedret siden sidste bevilling men når man så går ind og læser bemærkningerne

det dansk folkeparti skriver her i stedet for

det skal gøres obligatorisk for kommunerne at anvende en tro og love erklæring i forbindelse med genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler og nu kommer tilføjelsen i de tilfælde hvor det er åbenlyst at ansøgers funktionsevne og behov tilføjer man så i al væsentlighed ikke har ændret sig

man gør men det betyder jo også at

betyde den store forskel skal prøve at forklare hvorfor som reglerne er i dag har kommunerne en mulighed for at nøjes med en tro og love erklæring i de tilfælde hvor det er åbenlyst at behov og funktionsevne er uændret

ønsker er at der skal være en tro og love pligt medmindre det ikke er åbenlyst at behov og funktionsevne

det er præcis det samme et forbud er det samme som et påbud

forbudt at stemme hvis man er under atten år

hvis man er over atten år det er det samme og det er altså også det samme dansk folkeparti skriver det vil ikke

kommunerne vil fortsat kun skulle nøjes med en tro og love erklæring hvis det er åbenlyst at borgerens funktionsevne og behov ikke har ændret sig så det man risikerer hvis

vedtager beslutningsforslaget fra dansk folkeparti

handicappede borgere vil få stukket blår i øjnene fordi de vil tro at kommunerne vil nøjes med en tro og love erklæring men det vil kommunerne ikke fordi det er undtagelsen at det er åbenlyst at der ikke er behov for at gå ind og kigge på sagen igen

handicapbiler for der er det altså seks år siden at man har fået den bevilget

behovet jo sagtens have ændret sig der kan være kommet biler på markedet som

er billigere og som borgeren kan nøjes med i stedet for der kan være kommet

for handicapkørsel som man vurderer at borgeren kan

nøjes med og der kan være tilfælde hvor en borgers kørselsbehov ikke er det samme som det var for seks år siden og det kan man jo ikke forvente at borgeren

skal gøre opmærksom på og derfor vil kommunerne alligevel gå ind og undersøge de her sager så vi vil altså ikke få ændret i antallet af kommuner der nøjes med en tro og love erklæring men vi vil skabe en falsk forventning hos en række handicappede medborgere som vil tro

kan nøjes med en tro og love erklæring men det kan

kommunen siger at det ikke er åbenlyst at behov og funktionsevne er uændret så det er baggrunden for at venstre ikke kan støtte beslutningsforslaget selv om vi selvfølgelig fuldstændig deler dansk folkepartis intention om at bevilling og genbevilling skal gøres så smidigt og ubureaukratisk som overhovedet muligt jo også derfor at der er sat et reformarbejde i gang med hensyn til at ændre på servicelovens

at vi altid kan finde en god løsning hvis der er flertal for det herinde og hvis det handler om

at ordføreren så

genbevilling af handicapbiler så er

en reel ændring af tingenes tilstand ved at vedtage beslutningsforslaget for muligheden

sætter et stort udredningsarbejde i gang i de sager hvor man siger

åbenlyst at borgeren fortsat skal have en handicapbil hvorfor i alverden skulle kommunen så ikke nøjes med en tro og love erklæring i de sager hvor det er åbenlyst det ville kommunen da gøre så

er jeg med på intentionen og jeg kan godt følge den men vi opnår altså ikke noget ved det her beslutningsforslag for det

vil stadig væk være sådan at man jo ikke bare per automatik hvert sjette år får en ny handicapbil man får den kun hvis man fortsat har

skal igennem en lang proces med genbevilling af hjælpemidler handicapbiler hvor de åbenlyst oplever det som overflødigt fordi deres situation ikke

jeg er overbevist om at det er den iagttagelse der har drevet

fra dansk folkeparti frem og jeg er enig i

derfor vil jeg sige at gode intentioner altid er en fornøjelse når de udvises men det er jo ikke altid nok og jeg synes det er rigtig godt

der rent faktisk også griber konkret fat i sagen det er som

et forslag der er til gensidig gavn og til samfundsmæssig gavn

som slipper for at skulle igennem en lang sagsbehandlingsproces som slipper for den

nervøsitet og uro der kan ligge i om man kan risikere at miste et hjælpemiddel man er fuldstændig afhængig af og så er der på den anden side den overordnede samfundsmæssige betragtning

hvis vi har sagsbehandlere der skal sidde og gennemføre

udføre der er mange ventetider der er alt for lange har vi været inde på tidligere

i salen i dag så var det da bedre at kræfterne blev brugt på at sænke sagsbehandlingstiderne i andre sager

sagsbehandleres arbejdstid på noget som forekommer åbenlyst overflødigt

eventuelt ved en en justering af forslaget

bidrager vi selvfølgelig rigtig gerne til det men umiddelbart

er vores tilkendegivelse her at vi støtter

sige i min egen ordførertale før og det synes jeg vi skal få skrevet

som vi jo står over for netop nu her skal vi gennemgå

liberal alliances mærkesager helt fra start det meningsløse papirnusseri giver ingen mening og netop fokus fra kerneopgaverne og det kræver ressourcer derfor er det afgørende at vi kommer i gang med en reformering

den her reform af servicelovens voksenbestemmelser mener jeg at være mest hensigtsmæssigt at drøfte forenkling af genbevilling af hjælpemidler og handicapbiler i den sammenhæng her vil vi få muligheden for at se på det

i forhold til at sikre borgerne en hurtig

vi skal mindske unødigt bureaukrati og administration

adgang til hjælpemidler der kan lette deres hverdag og gøre dem i stand til at være aktive samfundsborgere derfor er vi især positive over for dfs forslag at en tro og love erklæring kan være med til at sikre hurtig genbevilling af hjælpemidler

med hensyn til handicapbiler er jeg efter dagens debat lidt i tvivl

skal vi gøre det til en kan

jeg er som sagt lidt i tvivl jeg synes det er en supergod intention

rigtig glad for er at forslaget kommer med i forhandlingerne om serviceloven

blive drøftet rigtig rigtig godt igennem

få fokus på bruge tro og love erklæringer mere for det lyder da i sandhed som om de bliver brugt for lidt og på den måde

er vi også ganske positive

vi synes egentlig også lidt ligesom liberal alliance det er fint at det indgår

en lettere sagsbehandlingsprocedure

er bekendt med at ligesom ved det beslutningsforslag

nogle kommuner der siger at den vare har

så måske ordføreren kunne udbrede lidt

forslag ser ud som det gør og at ministeren advarer imod at bruge det ved alle former for hjælpemidler herunder biler

jeg vil i hvert fald ikke tillade mig

er det relevant at bruge netop den situation at vi skal til at revidere sociallovens voksenbestemmelser hvor det her jo hører hjemme

at være positiv over for at inddrage det der kan vi få belyst

dermed kan man bruge de oplysninger der allerede ligger til grund for afgørelsen om bevilling i første omgang kommunerne kan benytte sig af den mulighed men som forslagsstillerne

den ikke nødvendigvis brugt i det omfang

det ville give mest mening forslaget går på at mindske bureaukratiet ved at gøre det obligatorisk i alle sager

selvfølgelig med den forpligtelse at kommunen skal hente de nødvendige oplysninger

forslaget kan være med til at nedbringe sagsbehandlingstiden og dermed også ventetiden og utrygheden for borgerne

er vi i sf generelt positivt indstillet over for forslaget

at jeg synes at det ville være et oplagt forslag at have med til forhandlingerne om den revision og forenkling af voksenbestemmelserne

og gøre den sagsbehandling som ofte er meget tung og langsommelig

så har vi også yderligere mulighed for at stille

spørgsmål til nogle af de ting der er kommet frem i debatten i dag både fra ministeren og fra

også her at det sker for lidt

mulighed man har bliver benyttet

så undre sig over at den gør for det er jo en rigtig god måde at

både for borgeren men også i forhold til afbureaukratiseringen i kommunen

de vil jo ikke lige pludselig få deres syn igen i forhold til det

gangfunktion tilbage vi har også fået henvendelser

høreapparatområdet hvor der også er udfordringer i forhold til

at det her er et rigtig godt beslutningsforslag

gør sagsbehandlingen hurtigere og enkel

kommunale ressourceforbrug i forhold til sagsbehandlingsprocedurerne

også i forhold til de lange sagsbehandlingstider som kunne blive mindsket væsentligt derudover stilles borgerne også bedre

gå og være utrygge eller nervøse for at miste

funktionsevne ikke er forbedret og deres behov

jeg er sikker på at det her beslutningsforslag også kan medføre en række mindreudgifter i kommunerne på grund af færre administrative ressourcer ved genbehandling af sagerne

mindreudgift forbliver i kommunerne til øget service over for borgerne

det her med sagsbehandlingen af handicapbil og det er faktisk sådan at i flere kommuner

jeg har så spurgt om begrundelsen for hvorfor

tager over et år og jeg har fået

ophobning af bilstøttesager fordi den medarbejder der varetog opgaven med at behandle disse sager har været sygemeldt i en længere periode der er nu to medarbejdere på opgaven og der er lavet en tids og handleplan for at nedbringe sagsbehandlingstiden aktuelt er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid femten måneder det er så i én kommune at

enkelt for en sagsbehandler

der har været en ophobning ophobning af bilstøttesager som kommunen har arbejdet målrettet for at få nedbragt kommunen har en klar forventning om at den fremtidige sagsbehandlingstid fra to tusind og seksten

den gennemsnitlige sagsbehandlingstid for alle kommuner kommunen har i to tusind og fjorten haft nogle bilstøttesager hvor embedslægen og politiet har skullet spørges før der kunne træffes afgørelse det er jo så en sag

behov ikke er uændret men det er bare for at fortælle at

så også kvittere for de positive tilkendegivelser vi har fået

et nyt ønske fra dansk folkeparti vi havde

der fik vi også nogle dele med i forhold til det her men jeg ser i hvert fald frem til

fremtidige arbejde også i udvalget

jeg er i hvert fald glad for at enhedslisten støtter begge dele

jeg har også lært herinde som politiker at det er bedre at få lidt end slet ingenting så vi er altid villige

at finde løsninger på hvordan vi

kommer videre vi tager det gerne videre

det med i bestemmelserne også uanset om

forslaget den her gang skulle falde til jorden så har vi da en beretning som vi kan holde

ministeren op på så måske